er det ved kongelig resolution af tredje maj to tusind og sytten bifaldet at den midlertidige overdragelse af de under sundheds og ældreministeriet hørende forretninger der henhører under sundhedsministeren til ministeren for ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde

bringes til ophør med virkning fra og med den ellevte maj to tusind og sytten

anmeldelse

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er

to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og to af erik christensen dennis flydtkjær jakob ellemann jensen christina egelund og anders johansson og vi er klar til afstemning der kan stemmes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

da det ikke er tilfældet går vi til

ønsker nogen at udtale sig

da det ikke er tilfældet

ønsker nogen at udtale sig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

et øjebliks ro er jeg sikker på at forsamlingen kan indrette sig som man nu skal i forhold til at deltage herinde eller andre gøremål vi trækker vejret lidt

er åbnet og det er ministeren for offentlig innovation der starter

og ministeren er på vej kan jeg se det er meget heldigt og

post grundlæggende kan man jo sige at overgangen til digital post har været en succes mere end fire millioner danskere er tilmeldt digital post fra det offentlige alt imens cirka en halv million er fritaget derved sparer den offentlige sektor også ganske betydelige beløb hvert eneste år på at vi har fået udskiftet de gamle papirbreve med de nye digitale i alt er en og firs procent af de tilmeldte borgere tilfredse med at modtage deres post digitalt fra det offentlige dengang folketinget behandlede lovforslaget

digital post og det blev vedtaget blev det skrevet ind i lovbemærkningerne at reglerne for anvendelse af digital post på sigt skulle evalueres og eventuelt også

dermed var det også hensigten at de fritagelsesbestemmelser der var i loven

kunne justeres i takt med at man fik sig nogle erfaringer og udviklingen i samfundet i øvrigt nu kan man så sige at de intentioner der var i bemærkningerne til lovforslaget

konkret foreslås det at der ikke længere skal være mulighed for at få en såkaldt midlertidig fritagelse for digital post det vil sige at alle fritagelser fremover skal være tidsubegrænsede dengang digital post blev indført blev der givet mulighed for

midlertidige fritagelser ud fra en betragtning om

borgere som måske i dag ikke er i stand til at anvende digital post kan blive det på et senere tidspunkt det tror jeg i øvrigt stadig væk er tilfældet blandt andet for borgere som måtte være syge i en kortere periode og som dermed

senere måtte være klar til at overgå til digital post eller

selvfølgelig vigtigt at de borgere til enhver tid har mulighed for fortsat at tilmelde sig digital post når det er at

måtte blive klar til det men vi ved også nu at langt langt de fleste borgere som tilbage i to tusind og fjorten fik en midlertidig fritagelse efterfølgende har fået den udskiftet med en tidsubegrænset og dermed er der kun omkring tredivetusind borgere som i dag har en midlertidig fritagelse vi har også hørt fra nogle kommuner og organisationer at de her to former for fritagelse der findes i dag

nogle borgere i forhold til skal jeg nu til at have fornyet min fritagelse er jeg fritaget midlertidigt eller er jeg fritaget tidsubegrænset det har også givet et unødigt pres på den kommunale borgerservice derfor kan regeringen

set godt se det fornuftige i forslaget om at alle fritagelser fremover skal være tidsubegrænsede og man kan dermed også sige at en ændring af de her regler ligger

fuldstændig i tråd med regeringens arbejde for at regelforenkle i den offentlige sektor og sikre mindre brug af ressourcer så vi i stedet kan bruge penge på velfærd det her forslag vil reducere omkostningerne med et mindre beløb til administration i kommunerne da de ikke længere skal til at udsende orienteringsbreve til borgerne

udløb af fritagelse og dermed ikke længere skal behandle sager

udløb af midlertidig fritagelse samtidig vil det jo også være en lettelse for dem det hele handler om i sidste ende nemlig de berørte borgere som ikke længere behøver at gå og tænke på om man nu skal sørge for at få sin midlertidige fritagelse

derfor kan regeringen godt støtte beslutningsforslaget fra dansk folkeparti og dermed vil jeg

ændre bekendtgørelsen om fritagelse for digital post hvis ellers der er opbakning

derfor også snarest muligt blive orienteret om at deres fritagelse nu kommer til

overgå til at være tidsubegrænset

er meget velkommen til at tilmelde sig digital post

deres midlertidige fritagelse

de fleste af dem fik så

fritagelse men toogtyvetusind af dem

er der lavet nogen som helst form for undersøgelse af

erfaringer der løbende har været vil jo alt andet lige betyde at de

at de får en en permanent fritagelse hvis der så måtte være en borger derude som måtte mene

jo ikke sådan at man bare kan få den udleveret det kræver at man lever op til en række kriterier som der er opstillet og som også betyder at personer som for eksempel

der tjekker op på det nu har vi så et forslag fra

hvor toogtyvetusind automatisk

faldt igennem og fik ikke svaret på vigtige henvendelser fra det offentlige

der bør være nogle advarselslamper der lyser når systemet ikke tjekker op på om de mennesker som røg ud af

aldersmæssigt vedrører lidt over halvdelen af dem borgere mellem fem og fyrre og fem og halvfjerds år

fem og halvfjerds år så ved vi også at omkring halvfems procent af de tilmeldte borgere har tilmeldt sig

en e mailadresse eller et mobil

hvortil de modtager en besked der tikker ind

procent af de tilmeldte borgere som i slutningen af februar måned havde modtaget digital post inden for de seneste seks måneder uden at have været logget ind på

i perioden dertil hører jo at

kan være mange forskellige årsager

fysiske breve fra det offentlige var

blev læst det tror jeg man skal sige ærligt

også forestille sig at det ikke er alle der hele tiden sørger for at gå ind og læse sin lønseddel eller pensionsmeddelelser og det er jo i sidste

valg jeg ved ikke om ordføreren selv sørger for

kan kun gisne om hvorfor man har fundet på

ser ud til i hvert fald indtil videre at

et stort stort flertal

sige tak til ældre sagen som har

den her sag over for mange af os og som

et samfund hvor vi virkelig har taget digitaliseringen til os og høster frugterne

i forhold til at sikre borgerne en bedre service

selvfølgelig også på en måde så de folk der ikke er i stand til at bruge

jeg synes det giver rigtig god mening at vi har de muligheder for at en borger der ikke er fortrolig med it hvis man lever op til forskellige krav selvfølgelig kan

det er bøvlet at man skal genansøge hvert andet år

derfor er vi i venstre enige og vi støtter forslaget det gør det lettere for de borgere der

bøvle med at genansøge det frigør sådan set også ressourcer i

den offentlige sektor at man ikke skal stå og behandle de her ansøgninger fra folk for

it kursus og nu er blevet fortrolig med it kan man altid tilmelde sig digital post så det er et rigtig godt forslag som understreger at vi er

en nation der er rigtig god til digitalisering

de borgere der så har problemer med

tager vi selvfølgelig hensyn til og så er der ingen grund til at det skal være så bøvlet og bureaukratisk så det er et ganske ganske fornuftigt forslag og det støtter vi

det end de fleste andre partier i folketinget vi mener nemlig

skulle være noget borgerne tilmeldte sig og kan jo sige ikke for at ødelægge den gode stemning men sådan lidt drilleri kan man jo godt komme af sted med

også var nogle der vidste hvad det drejede sig om og som ville benytte sig

synes vi at det er et rigtig godt forslag så tak til dansk folkeparti for

når borgerne bliver tildelt den her midlertidige fritagelse for digital post der skal sendes orienteringsbrev ud

og så skaber det naturligvis en del forvirring og usikkerhed hos den enkelte borger

som ikke altid har klarhed over forløbet

når det så sammenholdes med det faktum at langt de fleste af de borgere som oprindelig fik midlertidig fritagelse i dag er blevet tildelt

tidsubegrænset fritagelse giver det rigtig god mening at fjerne den mulighed så alle fritagelser fremover bliver tidsubegrænset derfor kan vi støtte

lade folk vælge selv bliver mindre og mindre efterhånden som debatten skrider frem der er for mange ulemper i det

er egentlig også for lille et behov så jeg

har været en klog debat og jeg vil på baggrund af den anbefale min gruppe at vi stemmer ja til

der er en lang række kriterier

kunne være særlig mange mennesker så kan man så diskutere om tredivetusind på den her midlertidige ordning er mange mennesker

sætte op hele tiden at skulle vurdere om om nogen må blive midlertidigt undtaget og

beslutningsforslaget og sige at de her mennesker får lov

modtage digital post ikke skal ansøge om fritagelse igen og igen det koster rigtig rigtig mange ressourcer at vurdere de enkelte ansøgere og det giver ikke mening at skulle gentage processen igen og igen

nogle af de visitatorer som havde til opgave at undersøge

om borgere kunne fritages for digital post dengang hvor

skulle gennemføre hele processen for alle borgere

kostede rigtig mange ressourcer

man kan godt spørge sig selv er der overhovedet nogen der på noget som helst tidspunkt senere kunne være interesseret i at tilmelde sig digital post ja det er

forskellige former for hjælp til skat og hvad der nu ellers kunne være og der giver det rigtig god mening at man så kan tilmelde sig igen men jeg har selv noteret mig at det er forholdsvis simpelt

at tilmelde sig digital post og ønske at man modtager sin post digitalt frem for

med almindelig snailmail og i postkassen

det burde ikke være noget problem at man selvfølgelig selv

men det bør være den enkelte der bare siger

klar til det eller hvordan det nu måtte være men det er et rigtig godt afbureaukratiseringsforslag så

der er så i øjeblikket femogtredivetusind borgere som har en såkaldt midlertidig fritagelse for mange af de borgere skaber det en utryghed at fritagelsen netop er midlertidig og erfaringen er også at det kun er ganske få af de borgere som som faktisk overgår

fritagelse det synes vi fra konservativ side er rigtig fint fordi det giver en tryghed for mange af de her borgere særlig de ældre borgere at de ikke tvinges ind i det nye system før de er klar til det eller før de selv ønsker at tilmelde sig det er langt bedre for den enkelte borger

også hele det administrative bøvl som der er ved at skulle sidde og behandle de her anmodninger og huske at sende meddelelse ud om at nu skal

tvinges ind i det digitale system fordi vedkommende har glemt at søge om fritagelse

og forvirring som den midlertidig fritagelse

dels for dem som havde fået en permanent fritagelse

utrygge om hvorvidt de nu skulle

digitale univers det var jo også det som

i sine spørgsmål og det tror jeg da bestemt også er

lidt videre med men for nu vil jeg sige tak til ministeren

vil skabe mere tryghed og som en dejlig bivirkning også har det at der vil være lidt mindre bureaukrati så det er jo

man på moderne dansk kalder en win win situation så

indført på et tidspunkt hvor der ikke længere var

desuden skal denne ordning ses i lyset af at der var tale om et helt andet regelsæt der kunne tilkendes

en mindre nedsættelse af arbejdsevnen end det kræves i dag altså kunne man med rette forvente at der i denne gruppe af

som havde en større restarbejdsevne som kunne gøre dem i stand til at arbejde

er det altså ikke længere det lave antal frakendelser vidner også om at førtidspensionsreglerne virker efter hensigten de mennesker der får tilkendt førtidspension har behov for den fordi de har en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne og ikke kan forsørge sig

der undlader at anvende deres beskedne arbejdsevne fordi de frygter at

det selvfølgelig noget vi skal være opmærksom på ingen skal frygte at de bare sådan kan miste deres

derudover vil jeg

set også gerne i dag fremhæve at reglerne indeholder en mulighed for at gøre førtidspensionen hvilende det betyder at pensionsudbetalingen sættes på standby eller pause hvis man skal holde sig til

hvis pensionisten i en længere periode har indtægt ved arbejde der kan sikre personens forsørgelse formålet er at støtte førtidspensionistens forsøg på at komme i arbejde men der er et forsørgelsesgrundlag at falde tilbage på hvis forsøget på at komme i arbejde ikke lykkes så der er jo en mulighed for de

prøve kræfter med en mere aktiv hverdag og beskæftigelse uden at førtidspensionen frakendes lad mig nu også gå videre til de begrundelser som alternativet og enhedslisten bruger som argumenter for at

fremfører for det første at der især er mange højtuddannede der er bange for at få frakendt deres pension selv ved få timers beskæftigelse som jeg har gjort det klart

ikke frakendes ved få timers beskæftigelse jeg har heller ikke kendskab til at det skulle være en særlig problematik for højtuddannede

have genvundet arbejdsevnen og hvordan den varige arbejdsevne vurderes det er grundlæggende det samme skøn som kommunen skal foretage ved tilkendelse af

skal frakendes jeg kan i den forbindelse oplyse at ankestyrelsen

principafgørelse der beskriver to tilfælde hvor ankestyrelsen gav kommunen medhold i

i den anden sag havde den pågældende arbejdet i et fleksjob fire og tyve til fem og tyve timer om ugen de seneste tre år hvis det ikke havde været muligt at frakende førtidspensionen kunne de pågældende uanset en høj arbejdsevne når som helst have sagt deres job op og gå direkte tilbage

arbejde uden derved at risikere at miste pensionen og hvis det ikke lykkes

men omvendt hvis den pågældende vedvarende er i stand til at forsørge sig selv

derfor synes jeg det er godt at kommunerne har en forpligtelse til løbende at sikre at personer

regeringens mål er jo klart at flest mulige skal

på arbejdsmarkedet med de ressourcer man nu engang har vi skal ikke bruge skattekroner på

og derfor kan regeringen heller ikke støtte op

om det her forslag som vi diskuterer i dag jeg synes det underminerer tilliden til det offentlige ydelsessystem hvis mennesker der kan arbejde

kan hæve en høj pension og det vil alt andet lige gå ud over den sammenhængskraft som er så vigtig i danmark

det vi forholder os til her er jo at nogle

få arbejde eller at komme i små jobåbninger osv at der er en udtalt frygt for overhovedet at turde melde ind på noget som helst

det er ganske mange mennesker som faktisk holder sig ude af muligheden for at bidrage til fællesskabet fordi de er bange for at få frataget

kan få flere folk ind i fællesskabet og generere mere aktivitet og spare penge

garantere dem at hvis det ikke lykkes for

komme ind i fællesskabet så kan de stadig væk komme tilbage på deres

der er mange der er bekymret for hvordan reglerne er

har lyst til men jeg tror jo så at man skulle bruge udvalgsbehandlingen til at se på hvordan vi i højere grad kunne fortælle om de regler der er for det

klart at hvis der er nogle der har en følelse som er forkert eller har en viden som ikke er rigtig

selvfølgelig skal være med til at bidrage så der synes jeg

kan understøtte at få den her viden spredt

en forbedring men jeg mener fuldstændig sikkert at hvis vi fjerner

hvile og det her med at man måske får den frataget det er masser af

jo brugt masser af kræfter på hvis vi fjerner det så er jeg overbevist om at det vil generere

folk ind i arbejdsfællesskabet for jeg har snakket med de her organisationer der siger at problemet er så stort så vi vi anerkender at der er en lille forbedring og det

men lad os da få det her væk så flere mennesker kan bidrage til samfundet og så være lidt udogmatiske

er det fordi man ønsker at lave et overgreb mod folk næh jeg kan jo give et helt banalt eksempel hvis vi nu ser på

har været førtidspensionister der har været i i syrien og kæmpet side om side med isil så kommer jeg aldrig nogen sinde til

acceptere at de mennesker skulle have det som en permanent rettighed

netop også for at sikre

to tusind og tretten hvor de trådte i kraft

at vide at hvis han vil godkendes til fleksjob i stedet for førtidspension så kan han risikere

miste førtidspensionen inden han

til et fleksjob så man kan komme tilbage på arbejdsmarkedet

så går de måske ikke i gang med at komme ud på arbejdsmarkedet og der er nogle der

rettigheder man så har også hvis det kikser det kunne jo være at man kunne beholde førtidspensionen indtil det hele var på plads og

også at imødekomme både den del som handler om fleksjob men for den

mere opdateret viden så kan jeg

under udvalgsbehandlingen at se på hvordan vi mere offensivt kan få forklaret de her regler for

forståelsen og fortolkningen af de her regler og jeg har jo samme interesse i at flest mulige mennesker der kan bidrage

ikke er bange for at bidrage

og så skal de selvfølgelig kende det regelsæt hvorunder

man kan gøre gøre sin

regler og nu taler vi selvfølgelig om førtidspensionister

fra før to tusind og tre

bliver frakendt som jeg forstår de regler

er forskellen mellem gældende lov for den gruppe vi taler om og så det forslag som

før to tusind og tre

set blevet forvirret på et højere plan

herre torsten gejl hvor jeg troede at

at give de her mennesker en sikkerhed i deres forsørgelse så de kan få ro til

og bruge den fred som de nu har brug for i den situation de står i jeg tror også på at alle mennesker har bedst af at have en tilknytning til arbejdsmarkedet

kan holde til det det at have noget at stå op til at være en del af et fællesskab på arbejdspladsen at have kollegaer og føle at man gør en forskel tror jeg er supervigtigt for os mennesker men det er klart at det

gøre en mere syg og kan man slet ikke arbejde skal man selvfølgelig ikke

i øvrigt sker for ret få mennesker

denne forbedring skal dog være så stor at man kan være rimelig selvforsørgende og her snakker vi jo ikke som ministeren sagde om meget få timer

muligheden for en hvilende førtidspension hvor man kan komme tilbage på førtidspension igen med det samme hvis det ikke

ud på arbejdsmarkedet og man får det rigtig skidt med det enhedslisten og alternativet

hvis de kan arbejde så meget at de kan være selvforsørgende for det andet kunne det være ret interessant at høre om de mennesker som rent faktisk er kommet fra førtidspension og

er meget tilfredse med det

ikke vide om der rent faktisk er dårlige eksempler på på det her område som herre torsten gejl sagde

det her system ude i kommunerne

da vi nu skal evaluere denne ordning og senere tage en snak om det i forligskredsen forventer jeg også at de her ting vil komme frem hvis der er et problem så med disse ord

og ro og behandling betyder der er nogle der bliver bedre der er mange

vi har talt med som siger

om hvordan i alverden

komme ind på det her hvis det så viser sig at de

førtidspensionen tilbage igen uden at skulle igennem hele den her mølle jeg tror simpelt hen

aktørerne kommunerne

så de er klar over at den her mulighed er der for mange af dem som herre torsten gejl snakker om tror jeg måske kunne bruge

sekund i tvivl om at det måske var vejen frem for dem

vi er jo enige om at hvis de kan komme ind på arbejdsmarkedet er det bedst for dem og så skal vi forsøge og der mener jeg

skal frakendes pensionen vi fjerner alt det

to tusind og ti kom de radikale

færre skal udstødes fra arbejdsmarkedet i det oplæg

der jo lige nøjagtig handlede om at når mennesker fik førtidspension skulle de

have et bevis ligesom man får et efterlønsbevis og formålet med det bevis var

prøve sig frem på arbejdsmarkedet måske ikke på fuld tid i første omgang

men at de kunne falde tilbage på førtidspensionen

udmærkede forslag som fru mette frederiksen kom med dengang man er god hvis man

hvorfor ikke bare tage imod

er færre fleksjobbere der er arbejdsløse

der er mange ting der ikke virker og dem skal vi kigge på

selvfølgelig er det vi går benhårdt efter

som enhedslisten og alternativet forsøger at fremme i dag nemlig at give pensionisterne den tryghed som gør at de

så spørger jeg bare hvad er der sket i

forhold til den problematik som gør at

førtidspensionist at forstå reglerne men også at

også derfor jeg spurgte ministeren om få præciseret de regler

en der har forhørt sig i kommunen

førtidspension efter den nye ordning her efter

han skal væk fra førtidspension og måske have et fleksjob i stedet for som han egentlig gerne

vil fordi han har fået det lidt bedre

med en år i løntilskud for førtidspensionister

have vurderet sin sag hvert år i stedet for

hvilende og så kommer han i gang med en

afklaring til et fleksjob altså hvor mange timer han kan have og så først når han får tilkendt fleksjobbet kan han sige at okay

jeg gerne skippe førtidspensionen

gerne selv væk fra førtidspension og have et fleksjob i stedet for

for førtidspensionister og så skal

at vide af kommunen og så skal han have sagen vurderet hvert år og så kan han se hvornår

så måske kan komme i betragtning til at få en afklaring til et fleksjob det er uholdbart det er de regler der er blevet indført

det der er så himmelråbende er at der ikke er nogen reel

sende den mail videre til ministeren så ministeren har

men hvis det ikke er de regler kommunen

går efter her er nemlig et eksempel

problemer og vi vil gerne have en afklaring fra ministeriet med

og så over til et fleksjob eller hvad man nu har

at man at

forkert grundlag så synes vi også

den førtidspension igen men det skal jo ikke gå ud over dem der

og kæmper for at komme tilbage de skal også have mulighed for at komme tilbage men det må

førtidspensionen igen

vurderes om du nu er berettiget til førtidspension man kom i gang med den afklaring til et fleksjob

ministeren egentlig har lovet her fra talerstolen altså at komme med en forklaring på hvordan de regler om hvilende pension og

meget meget konkrete eksempel og jeg vil sige at hvis det bare lykkes

et job et fleksjob fordi man er bange for at

før mig har jo gennemgået meget af det konkrete indhold så jeg vil koncentrere mig om hvorfor venstre ikke støtter forslaget og det er egentlig baseret på nogle helt principielle årsager fordi forslaget modarbejder venstres helt klare holdning om at skatteborgerne ikke skal betale for at personer der kan forsørge sig selv bliver på en passiv forsørgelse det glæder mig at læse at forslagsstillerne i den skriftlige fremsættelse tilkendegiver at det er godt hvis førtidspensionister kan finde deres vej tilbage til arbejdsmarkedet hvis det er sådan at deres tilstand forbedrer sig væsentligt der hvor filmen knækker for mig er når vi taler om at gøre det til en permanent rettighed

der er jo heldigvis mulighed for at førtidspensionister kan opleve en forbedring af deres helbred som gør dem i stand til at forsørge sig selv så hvorfor skal vi fastholde mennesker under den kasket der hedder førtidspension lad os da i stedet glæde os over at nogle førtidspensionister bliver i stand til at arbejde og til at forsørge sig selv retten til at frakende førtidspensionen hvis arbejdsevnen forbedres væsentligt handler ikke om at jagte førtidspensionister det handler om at holde døren på klem og dermed holde de fremtidige muligheder åbne for venstre er det helt centralt at vi ikke giver op over for mennesker derfor skal vi heller ikke parkere mennesker unødigt på en passiv ydelse hvis de kan være en del af det arbejdende fællesskab af samme grund skal vi heller ikke udelukke muligheden for at en førtidspensionist kan finde vej tilbage til arbejdsmarkedet hvis arbejdsevnen vender tilbage

derfor synes jeg egentlig at det er fornuftigt og ikke mindst ansvarligt at kommuner har mulighed for at fratage førtidspension hvis situationen ændrer sig en tilkendt førtidspension må ikke spænde ben for at folk kan blive en del af det arbejdende fællesskab hvis den forhenværende førtidspensionist vedvarende

den tildelte førtidspensionen jo også ændret sig i går blev vi så klogere på hvor mange førtidspensionister der egentlig har oplevet at få frakendt deres førtidspension fordi helbredet heldigvis er blevet bedre

forslagsstillerne skriver at meget få personer

med at få frakendt førtidspension

er det en lille smule hult når forslaget gør det til et problem at kommunerne kan frakende førtidspensionen hvis arbejdsevnen bliver væsentligt forbedret når vi taler om at der er et spænd imellem

femten personer om året siden to tusind og tre endnu sværere bliver det at forstå forslagsstillerne når man tænker på hvor mange førtidspensionssager der årligt bliver revurderet et sted mellem to hundrede og tre hundrede og det læser jeg egentlig som et udtryk for at de regler vi har om førtidspension

så taler forslagsstillerne om at førtidspensionister frygter for deres ydelse men så må jeg altså bare sige at der jo ikke er tale om at en kommune sådan bare uden videre

kan trække førtidspensionen tilbage beslutningen

skal være baseret på en konkret og individuel helhedsvurdering af om pensionisten er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner og derved vedvarende kan opnå en indtægt til selvforsørgelse så det handler altså om at kommunen på baggrund af grundig undersøgelse kan vurdere hvorvidt borgeren fremadrettet er i stand til at forsørge sig selv helt eller delvis jeg mener altså ikke

en så grundig undersøgelse burde give anledning til den frygt som forslagsstillerne giver udtryk for er tilfældet

det her handler ikke om at jagte førtidspensionister det handler om at kommunen har et konkret redskab til de førtidspensionister der mod forventning kan forsørge sig selv og dermed blive en del af det arbejdende fællesskab det er en mulighed som vi skal bevare og så skal vi ikke glemme at de eksisterende regler indeholder muligheder for hvilende pension som også andre ordførere har været inde på hvor førtidspensionen sættes på pause

sådan at borgeren i en længere periode har indtægt ved et arbejde her fungerer den hvilende pension som pension som sikkerhedsnet hvis forsøget på at arbejde mislykkes

støtter op om at førtidspensionister

forsøg på at komme tilbage på arbejde på den baggrund

tilbage i livet og tilværelsen

jobbankennu og andre organisationer som siger

jeg anerkender fuldt og helt at såfremt der er tvivl og

løsningen jo ikke nødvendigvis at

eller for den sags skylde støtte det her

på nogen måde kan bidrage til

og som ikke bare lige har arbejdsevnen til at kunne arbejde fuld tid og på den måde forsørge sig selv men de vil gerne væk

at springe ind på arbejdsmarkedet og arbejde fuld tid nej man skal have mulighed for at prøve sig frem med få timer

det undrer mig virkelig

så benhårdt afviser det for det har jo været deres eget hovedargument ved utallige reformer at det er vigtigt at folk der kan arbejde få timer

samtidig siger man at målsætningen er

enige om altså i det omfang det kan ske i respekt for de borgeres

er underligt at blive mødt med

de tal vi har fået om hvor få der bliver frakendt førtidspensionen fortæller jo lidt om hvor lille det problem er og jeg tror et andet problem nemlig folks tryghed

man kan altid finde en enkelt eller to og det har man altid kunnet der gerne vil gå og putte sig men det store flertal

en situation hvor alle taler om det hvorfor er man så ikke meget mere positiv

til det her med hvilende førtidspension

har han altså konkrete eksempler på at de regler eller i hvert fald den måde kommunerne

på stiller sig i vejen for at borgere på førtidspension

på arbejdsmarkedet jeg

i udvalgsarbejdet jeg er bange for at forskellen er at for at pensionen skal gøres hvilende

blevet argumenteret kræver det at du kan arbejde noget der ligner fuld tid det er da ikke særlig hensigtsmæssigt hvis man gerne vil stimulere at folk kan komme ind

og kommunerne skal tage stilling til om den kan gøres hvilende det er jo kommunen der tager stilling til det det er ikke borgeren der bestemmer det

kommunen folk har bare generelt bare ikke gode erfaringer med kommunernes evne og mulighed

vurdere syge menneskers arbejdsevne og det er jo noget af det der også driver

er en anden konkret grund til at rigtig mange førtidspensionister er bekymrede og at dem der gerne vil arbejde godt kunne tænke sig sådan et førtidspensionsbevis og det er jo dansk arbejdsgiverforenings gentagne forslag om at alle der er på førtidspension og

skal revurderes for er de nu rigtig

førtidspension det er jo også en klangbund for den diskussion vi har her i dag men jeg ser frem til udvalgsarbejdet

bedre så skyldes det netop den tankegang som det her forslag er udtryk for førtidspension

men hvis det engang imellem sker at en persons helbredstilstand forbedres væsentligt eller man finder ud af at en person har fået tildelt en førtidspension på et forkert grundlag så mener vi kun det er rimeligt at man kan fjerne retten igen vores samfund kan ikke fungere hvis ikke retten til hjælp for den svage hænger sammen med pligten til at forsørge sig selv for alle dem der godt kan

i forhold til den debat der har været tidligere

frem til at få det dokument som ministeren har lovet om reglerne så der bliver klarhed om

løsningen er

faktisk at det er en rigtig god ting når folk får frakendt deres ellers tildelte førtidspension for det vidner

gå på arbejde at de kan forsørge sig selv det er noget positivt det ikke en straf så jeg vil meget gerne drøfte hvordan vi kan få flere

der er nogle mennesker som rigtig gerne vil begynde at arbejde en lille smule det kan jo være en trædesten til at arbejde mere

det fordi de ikke er klar over om det betyder at de får frataget deres førtidspension

en ret til permanent førtidspension deler vi ikke i liberal

og og stryge en masse administration og bureaukrati er det ikke lige til

om og hvis nu trygheden kan etableres ved at man er klar over hvad reglerne er og hvor langt man kan gå altså hvor meget arbejde man kan tage og hvornår man er i risikozonen for at

få fjernet sit forsørgelsesgrundlag

er nok tryghed behøver ikke

talerrækken jeg vil gerne sige det som den tidligere ordfører sagde og jeg skal i hvert fald nok gøre det kort for jeg er meget enig

de betragtninger som liberal alliances ordfører

tildele førtidspension som

en permanent rettighed hvilket så også betyder at

fru laura lindahl vi kan ikke bakke op om det

men vi har selvfølgelig en bekymring hvis det er rigtigt som forslagsstillerne giver udtryk for at mange førtidspensionister ikke tør prøve kræfter med beskæftigelse det hørte jeg også

må vi undersøge og se på om der er regler der skal gøres tydeligere og om

gøres tydeligere for kommunerne og selvfølgelig

de førtidspensionister

vil prøve kræfter

hvordan gøres reglerne tydelige er det

kommunerne det er vi jo allerede i fuld gang med at

det er helt sikkert at det kommer vi også til at arbejde med når blandt andet

førtidspensionsreformen overordnet mener vi dog

kan man forsøge sig med nogle timers arbejde uden at miste sin førtidspension og det er jo det

jeg synes det er rigtig fint at ministeren

i hvilende førtidspension der var flere ordførere der efterspurgte

kan måske også i udvalgsbehandlingen

det synes jeg er helt relevant men beslutningsforslaget som

så var det jo i princippet det samme som det enhedslisten og alternativet foreslår her det var ikke et beslutningsforslag i salen det var et oplæg til diskussionerne om en førtidspensionsreform under vk regeringen

så principielt kan det vel heller ikke være så hvorfor kan man ikke gå ind på den tanke i dag når man kunne

folk tryghed hvordan man giver folk fornemmelsen af at der er en sikkerhed og det er jo så det

sikret mener jeg men hvis ikke det er opfattelsen ude hos

altså hvis ordførerens parti har været med til

et førtidspensionsbevis så ligger der jo det

at så får folk den tryghed at de under alle omstændigheder kan falde tilbage på deres

som ordføreren ligesom gør det til i dag så jeg spørger bare hvad

hvis det at tilbyde folk

princip og noget politisk retning og måske endda

virker bedst hvordan får vi det mest dynamiske samfund hvor flest mennesker

at det er retfærdigt og at man bidrager

skal have et ordentligt levegrundlag

i deres tilværelse

jo ændret sig lidt over tid

det førhen langt overvejende var borgere der var nedslidte af hårdt fysisk arbejde

der tilkendes førtidspension

baggrund af psykisk sygdom heldigvis sker der

til teknologisk udvikling og udvikling på arbejdsmarkedet der betyder at

arbejdsfællesskabet igen vil kunne bidrage førtidspensionen tilkendes jo som udgangspunkt som en varig ydelse frem til pensionsalderen men der findes jo mennesker der

at kunne træde ind på arbejdsmarkedet også hvis det bare er med små skridt ad gangen det konservative folkeparti mener at det er vigtigt at hvert enkelt menneske får mulighed for

afprøve sit potentiale på arbejdsmarkedet og det giver lovgivningen som den er i dag mulighed for og derfor ser vi ikke nogen grund til at lave om på den

det mindre og hvis det er sådan synes jeg vi skal gøre det

i dag beder jeg jer kære folketingsmedlemmer

aldrig kan få den frataget igen meningen er at give flere mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

fleksjob på deltid ja hvem ved om enkelte hen ad vejen vil

lyde lidt bagvendt at give folk en garanteret livslang pension for at få tilbage på arbejdsmarkedet men

for at miste pensionen afholder mange

den retning det siger sig selv at

selv om man ikke besidder nævneværdig arbejdsevne

det tit en enorm lettelse når det lykkes

endelig er man sikret en fast ydelse

nogen kan tvinge en til noget og kontrollere at man gør det og

incitamenter ved at skære i ens indkomst men som dagene og ugerne går er der nogle der får det bedre både fordi de er befriet for presset fra systemet

fordi kroppen og psyken får ro og behandling

for at deltage mere i fællesskabet måske endda på arbejdsmarkedet og min oplevelse er at langt de fleste mennesker

bidrage til arbejdsfællesskabet hvis de på nogen måde kan det kan måske være deltidsjob måske et fleksjob

skånetimer andre lave frivilligt arbejde problemet er at mange

bliver for endegyldigt en endestation vi foreslår

skal gøres livsvarig uden forbehold og modkrav når man først får den tilkendt det betyder

altid kan falde tilbage på den uden nogen som helst udredning eller andre formaliteter

skal kunne tage kurser eller uddannelse eller lave iværksætteri eller komme i fleksjob eller andet arbejde uden at

i for eksempel fleksjob sparer

skattebidrag til samfundshusholdningen via deres indtægt og vi er ikke alene om den formodning vi har selvfølgelig konsulteret nogle

arbejder med at få førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet

man kommer i godt humør af at se hvordan psykisk sårbare mennesker finder tilbage på arbejdsmarkedet

på deres hjemmeside det er et stærkt og rørende studie i hvordan det lykkes at

sårbare og udsatte mennesker tilbage i arbejdsfællesskabet

her beslutningsforslag der betyder at førtidspensionister kan søge arbejde uden at

eller de arbejder færre timer inden de eventuelt ville være i stand til det er nemlig sådan at det først var i to tusind og tre man indførte

arbejdsevnen nu skal det retfærdigvis siges at en kommune faktisk godt kan gøre en

som for eksempel fleksjobber problemet er bare at den kan fjerne en borgers

træde ind og skabe værdi i fællesskabet og da det til og med er meget svært at finde ud af

forsøge at finde arbejdstimer

førtidspensionister et optimalt og positivt incitament til at bidrage til

at starte nye virksomheder hvis de magter det vi medgiver at det vil betyde

den frakendt men det er meget meget få i to tusind

vil de samme ti mennesker sandsynligvis alligevel være i arbejde

hvorvidt den her lovgivning overhovedet

fordi kommunerne vil være fri for at skulle lave komplicerede bedømmelser af

at førtidspensionister der får det bedre i det hele taget kan søge forskellige slags arbejde

hertil kommer selvfølgelig den menneskelige gevinst for enhver

vi vi skal sikre at folk

så meningen har

jeg havde da heller ikke forventet at det ville blive vedtaget i

at forligsparterne bag førtids

forestille sig det og være lidt udogmatiske og sige hvis det viser sig at folk faktisk i højere grad deltager på arbejdsmarkedet

ved behandlingen af det tidligere beslutningsforslag var et flertal som sf var en del af enige om at prioritere problemet med den manglende ret til sorgorlov for fædre og medmødre

jo så i mellemtiden fra det her beslutningsforslag blev behandlet første gang

det er vigtigt at konstatere at konklusionen på behandlingen af b en og halvtreds desværre ikke har ført til ændring af reglerne endnu jeg er dog af den klare overbevisning at den manglende ændring ikke skyldes mangel på sympati for forslagsstillernes ønske om at indføre lige adgang til sorgorlov for begge forældre

derfor synes jeg også det er afgørende at vi nu forhåbentlig i enighed her i folketinget kan sørge for at fremme det som jo er afsættet for det her beslutningsforslag

er forfærdeligt og ubærligt både for

jeg kan fald for mit eget vedkommende sige at jeg har meget stor sympati

det også afgørende at vi nu i dag får sendt

det vil et bredt flertal i folketinget

barselsloven som den er i dag afspejler jo ikke at forældre rammes lige hårdt af sorgen over at miste et spædbarn derfor er jeg også som jeg sagde enig i intentionen det som jeg synes man skal diskutere og det er også årsagen til at regeringen

ønsker det finansieret fra satspuljen men jeg

jeg synes at den her sag er så vigtig men også så afgørende at det ikke skal være en satspuljefinansiering der skal ikke være noget midlertidigt i det der er brug for at lave en fast og

hvad betyder det så det betyder jo så

jeg synes at de partier der

i forbindelse med den finanslov der skal laves for to tusind og atten at lave en delaftale sådan at man sikrer at de

derfor lægger jeg også op til at vi under den udvalgsbehandling som jeg jo desværre som sådan

det parti som jeg er medlem af er en del

en fælles beretning som så lægger tråden ud for det videre arbejde

i forbindelse med en aftale på tværs

også samtidig få sagt at

hurtigst muligt når finansieringen

set gerne benytte lejligheden til

tak til sf for at at det her forslag nu kommer til til debat og at vi forhåbentlig et bredt flertal her i folketinget kan lave en varig løsning

er alvorlige huller i den nuværende lovgivning som det er i dag har

fødslen har faren ret til to ugers orlov hvis barnet dør når barnet

får far ingenting så skal far på arbejde mens mor efterlades alene hjemme med sorgen og far skal opføre sig som om intet er hændt det er ganske enkelt ikke rimeligt

også det vi hører fra de forældre som har oplevet

og skal gå der og sørge i smug vel vidende at hans kone sidder

og græder konsekvensen er jo

må melde sig syge sorg er ikke en sygdom sorg er naturligt men det kan gå hen og blive en sygdom hvis ikke vi passer ordentligt på hinanden

det sund fornuft at far får samme ret som mor at de begge får lov til at bearbejde sorgen at de får lov til at gøre det sammen og

på den anden side og forhåbentlig komme godt videre i livet der var flertal for det her forslag da jeg selv var ordfører på det i to tusind og femten

den daværende regering faldt men nu kan jeg så høre på den håndsrækning der kommer fra

invitationen til at vi sammen kan løse det her problem at

skjul på at det gør mig inderligt glad at der er den håndsrækning

sådan en sag her der minder mig om hvorfor jeg er gået ind i politik og hvorfor man bruger

dage og nætter på det her

hjælpe og støtte nogle medmennesker som i den grad har brug for vores opbakning

her for at finde fælles løsninger gode løsninger som er til gavn for for de mennesker

som loven berører den her sag er simpelt hen alt for vigtig til politiske kampe eller drillerier

det her sammen og vi kvitterer for håndsrækningen fra regeringen lad os løse det sammen

ikke tvivl om at vi får det løst med de nye meldinger der er kommet her fra talerstolen

orlov i forbindelse med et spædbarns død det er et vigtigt emne som vi

har drøftet også under den tidligere regering men som vi ikke har løst jeg fandt et tidligere spørgsmål fra ligestillingsministeriet i to tusind og fjorten hvor der også ligesom var lagt op til at finde en løsning

tilgodeser moren som har fjorten ugers fravær

faren kun har fjorten dage dansk folkeparti finder det både rimeligt og retfærdigt

ligestille forældrene så de får lige muligheder og i hvert fald et valg om at kunne tage en orlov en reel ligestilling

og der findes ikke en formular for det der er ikke noget der er mere rigtigt end noget andet og det er meget forskelligt hvad den enkelte familie har behov for i den sorg de står med derfor er det også vigtigt at vi respekterer forældrenes valg uanset hvad de vælger i forhold til at bruge deres sorgorlov mens jeg forberedte mig til den her debat i dag

fandt jeg et indlæg fra en far

faren har skrevet i indlægget i politiken den niogtyvende april det starter med overskriften

selv sad jeg forstenet og stirrede på den lille skærm i det kridhvide skanningslokale på rigshospitalet tiden var gået i stå jeg blev ved med at stirre på den forbandede skærm i troen på at livs fine lille hjerte snart ville dukke op og banke lystigt af sted som det havde gjort så ofte før der måtte jo være tale om en fejl jeg citerer

hjerte ville dukke op men der var ingen vej udenom intet mirakel louise skulle føde vores døde datter og jeg skulle sidde ved siden af og holde hende i hånden komme med opmuntrende ros og nogle gange bare tie stille det viser jo hvilken kæmpe frustration

i et scanningslokale og se

det lille hjerte ikke banker mere

meget positivt på det her forslag

for det er jo netop sådan i satspuljeregi

at vi hopper fra tue til tue for at finde penge og

benhårde prioriteringer derfor synes vi også

kan ligestille forældrene så fædre også får mulighed for at holde en sorgorlov der er et stort behov for at ændre på det her

ikke kender det endnu i danmark

det er heldigvis markant færre end det har været tidligere

stadig væk rigtig mange ministeren var før inde på at vi har brug for at løse det her problem på en varig måde

jeg sætter stor pris på at sf har fremsat

at der allerede nu er en villighed i folketinget til at til at løse problemet permanent fru karina adsbøl refererer til den debat der har været i medierne de sidste

sted synes jeg det er uforståeligt at vi har et så veludviklet velfærdssamfund hvor vi stadig væk kan finde nogle af de der huller hvor man sådan stopper op og tænker gad vide hvordan

en bestemmelse fra en anden tid en tid hvor man som mand måske ikke var at betragte som en lige så integreret del eller følelsesmæssig del af

ikke hårdere for moren end det er for faren jeg tænker det lige tragisk for

vi dermed giver fædre de samme muligheder for at holde sorgorlov som

den på et tidspunkt bliver til at leve med forældre der har mistet et barn skal derfor have tid til at bearbejde sorgen vi er helt enige med sf i at lovgivningen i dag er udtryk for en manglende anerkendelse af fædres og medmødres sorg og manglende anerkendelse af familiens behov

vi støtter derfor op om beslutningsforslaget og om de ændringer som sf foreslår kan ligestille forældrenes ret til at bearbejde deres sorg modsætningen til at give forældre sorgorlov er jo at betragte sorg som en sygdom hvor man er nødt til at sygemelde sig men hvad deraf kan følge af problemer alt efter arbejdspladsens forståelse og mulighed for at beholde medarbejderen jeg synes derfor det er et rigtig godt og rigtig vigtigt forslag at vi giver begge forældre muligheder for at bearbejde

her vedrører en urimelig og unødvendig forskelsbehandling mellem forældre i en meget svær situation at miste et spædbarn må være ganske forfærdeligt for begge forældre vel at mærke vi er derfor enige i intentionen bag beslutningsforslaget vi er dog også enige med

at det er vigtigt at finansieringen

ser derfor også finanslovsforhandlingerne som det rigtige sted at tage sagen op netop så vi kan finde en varig løsning på det her problem på den baggrund

vi ikke støtte beslutningsforslaget men vi vil derimod gerne arbejde for at vi i

sf bringer fokus på ligestilling mellem

og mødres rettigheder i forhold til børn man må nemlig sige at der på dette område ikke er ligestilling da fædre og mødre og medmødre står ret svagt i alt hvad der har med deres egne børn at gøre i det hele taget har jeg lagt op til at vi ser mere på mænds rettigheder i forbindelse med skilsmisse og fælles børn og børnecheck forældremyndighed med mere i det her konkrete forslag taler vi om den ulykkelige situation hvor man har mistet sit barn og at miste et spædbarn eller for den sags skyld et barn

må være noget af det værste man overhovedet kan komme ud

selvfølgelig skal fædre og medmødre have samme mulighed for at bearbejde bearbejde sorgen

men jeg mener det bør være en permanent løsning og derfor er finansiering via satspuljen ikke en optimal løsning liberal alliance mener derfor at det bør tages op ved

finanslovsforhandlinger og under disse forhandlinger vil det så også være relevant at inddrage fagkundskaben i hvad der egentlig er det bedste for mennesker med så stor en sorg liberal alliance støtter derfor ikke forslaget

at det godt kan lade sig gøre en gang imellem at lave nogle brede løsninger i det her

sige sige tak for de mange indlæg det er jo ikke en egentlig debat der har været men jeg vil sige at det som alle ordførere der har været på talerstolen har givet udtryk for

er en kæmpe medfølelse med de mennesker

der rammes af det her og det tror jeg i sig selv også betyder

jeg vil gerne sige tak for opbakningen til forslaget

jeg er med de meldinger sikker på at vi kan få landet en beretning

forbedrer ligestillingen og også forbedrer livssituationen for de par som oplever det ubærlige det er at miste deres spædbarn

sf har kæmpet for i mange år og det er vist femte gang

tilbage i to tusind og seks og senest også i folketingssamlingen

nu ser det ud til at det kan lykkes

vegne omkring fire hundrede forældrepar oplever hvert år at miste et spædbarn inden den to og tredive uge efter fødslen det er fire hundrede familier

ubegribeligt tab det er næsten ikke til at rumme hvor stor en sorg det må være for de forældre og familier som skal gennemgå det når mennesker rammes af

er det vigtigt at vi som samfund står klar med hjælp og det gør vi heldigvis i danmark fordi vi har en god og solidarisk samfundsmodel der understøtter og hjælper borgere der måtte have brug for det men når det kommer til samfundets

har i dag ret til fjorten ugers sorgorlov sorgorlov hvilket er godt faren derimod har kun ret til to uger og det mener vi

på nogen som helst måde kan forklares det er et ligestillingsproblem som vi som samfund må gøre noget ved det handler grundlæggende om

anerkende at begge forældre har ret til at sørge fædre eller medmødre der mister et barn bliver lige så hårdt ramt af sorgen som moren til barnet og derfor mener vi i sf at det er helt rimeligt at begge parter skal have ret til fjorten ugers sorgorlov der er to tungtvejende årsager til at der bør ske en ligestilling på området den første grund er at sorgen efter at have mistet et barn ikke handler om køn det mener vi

lovgivningen bør anerkende den anden grund er

at lovgivningen også bør afspejle at sorg ikke bare er et individuelt anliggende den sorg det er at miste et spædbarn er i høj grad en sorg man gennemgår som familie og som forældrepar og det bør lovgivningen give mulighed for at man kan gøre til fulde det er netop det den foreslåede lovgivning skal tage højde for det skal være en rettighed som man kan vælge

brug af hvis man har behov for det

vi ganske åbne for finansieringen af forslaget

det fordi de andre gange forslaget har været rejst er det altid faldet på finansieringen og vi ville bare helgardere

jeg håber derfor også at de forskellige ordførere der

om opbakning til forslaget i dag er et udtryk for at vi inden for en

der kan ligestille fædre og mødre og at vi kan komme hurtigt i gang med at få ændret lovgivningen

sige fra radikale venstre og alternativet at de også kan støtte

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den sekstende maj to tusind og sytten

forhøjelse af pensionsalderen denne gang vil vi fra enhedslistens side gerne udvide debatten så den ikke kun handler om regeringens planer som der indtil videre heldigvis ikke er flertal for vi vil også gerne have en mere generel debat om de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af at hæve pensionsalderen sådan som det blev aftalt mellem en række partier i velfærdsaftalen af to tusind og seks

som senest er blevet bekræftet ved lov nummer l fyrre den attende december

to tusind og femten i den lovændring blev folkepensionsalderen fastsat til at være otte og tres år i år

tredive det bliver også udførligt beskrevet i loven hvordan pensionsalderen løbende skal forhøjes i takt med den gennemsnitlige levealder og at næste gang der skal tages stilling til en forhøjelse bliver i år

og tyve det betyder at hvis den gennemsnitlige levealder i

og tyve er steget tilstrækkeligt til at pensionsalderen skal forhøjes yderligere hvad alt tyder på at den gør så har forligspartierne det vil sige alle de borgerlige partier og socialdemokratiet forpligtet sig til at forhøje pensionsalderen hvis den vedtagne indeksering altså princippet som er beskrevet i loven føres ud i livet

barnebarn lille simon på to en halv år må altså vente til han er fem og halvfjerds en halv år det mener enhedslisten er uretfærdigt og uansvarligt det er hamrende uretfærdigt over for den store gruppe som kom på arbejdsmarkedet i en tidlig alder og som må forlade arbejdsmarkedet længe før tid på grund af nedslidning eller fordi der bare ikke var efterspørgsel efter deres kvalifikationer det er samfundsmæssigt uansvarligt fordi vi får en voksende gruppe der skal leve i årevis for meget lave ydelser fra de forlader arbejdsmarkedet til de kan gå på en stadig fjernere pension hvis de da lever så længe så til dem der måtte sidde og tænke skal vi nu til at snakke om det igen er svaret ja det skal vi indtil der er et flertal her i folketinget der indser at forhøjelse af pensionsalderen i takt med den gennemsnitlige levetid er et helt igennem uretfærdigt og skadeligt princip

det allerede har forvoldt så jeg ser meget frem

konsekvenser af en højere pensionsalder og jeg er

dette spørgsmål det er efter min mening helt afgørende for vores velfærdssamfund at vores pensionssystem er robust og tager hånd om dem der har behov for det senere her i dag skal vi også drøfte beslutningsforslag

hundrede og tretten som jo også er fremsat af enhedslisten om ret til tidlig tilbagetrækning for personer der ikke nødvendigvis har brug for det lige før påske den syvende april

herre finn sørensen også nævnte

havde jeg jo desuden fornøjelsen af at drøfte spørgsmålet om danskernes fremtidige pensionsalder i forbindelse med den forespørgsel der hed f seks og tredive stillet af sf

sige at enhedslisten som sædvanlig også var aktiv i debatten

set dejligt når folk er aktive i debatten alt andet ville jo

være trist her drøftede vi blandt andet konsekvenserne af en forhøjelse af pensionsalderen

derfor tillade mig i vid udstrækning at gentage mig selv

nødvendigvis kan komme som den store overraskelse for

herunder at levealderen stiger og der bliver flere og flere seniorer som

samfundet skal tage hånd om og sikre en ordentlig alderdom det er nu engang sådan at danskerne lever længere og bliver sundere og det er jo på alle måder en god og positiv udvikling det er glædeligt for den enkelte men det er sådan set også glædeligt for samfundet og dermed også for samfundsøkonomien samtidig med at seniorerne lever længere

ved velfærdsaftalen i to tusind og seks enige om at forhøje folkepensionsalderen med to år samtidig indførte forligspartierne en indekseringsmekanisme så en længere levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet levetidsindekseringen er et helt centralt element i tilbagetrækningssystemet for at sikre at vores pensionssystem er robust i forhold til befolkningens længere levetid levealderen er imidlertid steget mere end forudset ved velfærdsaftalen i to tusind og seks det er derfor regeringens holdning at det er rettidig omhu at overveje justeringer af folkepensionsalderen drøftelser af konkrete tiltag om tilbagetrækning giver jo kun mening at diskutere

gerne understrege at arbejdsgiverne har et ansvar for et sundt og sikkert arbejdsmiljø og for at have fokus på seniorpolitikker så seniorer kan fastholdes

på arbejdsmarkedet og dermed også opretholde et godt arbejdsliv derudover vil jeg gerne påpege at der med beskæftigelsesreformen som blev vedtaget med et meget bredt flertal i folketinget og med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er fokus på styrket og målrettet opkvalificering og

også at der findes danskere som bliver nedslidte inden de når tilbagetrækningsalderen der er allerede i dag på det danske arbejdsmarked gode muligheder for tilbagetrækning mennesker der er blevet nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet har for

mulighed for et fleksjob hvis deres arbejdsevne er væsentlig og varigt nedsat i modsætning til tidligere er der nu mulighed for at blive ansat i et fleksjob få timer om ugen og det er i høj grad kommet gruppen af seniorer til gode det er rigtig positivt og viser at der i gruppen af seniorer er flere af dem med nedsat arbejdsevne som nu bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet

forsvinde helt ud af arbejdsmarkedet og komme på for eksempel førtidspension endelig er der jo også førtidspension til de mennesker der slet ikke har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet for de seniorer er der også mulighed for seniorførtidspension som giver adgang til en mere smidig sagsgang

som jeg nævnte sidst at cirka ni ud af ti der ansøger om seniorførtidspension

vi skal have et robust pensionssystem 2 at vi skal understøtte de danskere der kan i at blive længere på arbejdsmarkedet og 3 at vi skal sikre god velfærd for dem der ikke kan arbejde frem til pensionsalderen udviklingen i levetiden betyder at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er vigtigt at de der kan blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet også gør det regeringen vil sikre at personer som er nedslidte også fremover har mulighed for

tilbage fra arbejdsmarkedet det er sund fornuft og det skylder vi ikke mindst

en god debat om et tema som jo

fylde meget i

frem mod sommerferien og højst sandsynligt også i kommende generationer

tak til ministeren for besvarelsen

det er rigtigt gættet og det kommer jo ikke bag på mig sit ønske om at hæve pensionsalderen sådan som det er aftalt med en række partier og derfor er det jo åbenbart nødvendigt igen igen at slå nogle kendsgerninger fast så man kan se hvor uretfærdigt og uholdbart det er

hvert fjerde medlem af foa forventer ikke at de kan holde til at blive på arbejdsmarkedet til de fylder tres år hvert femte medlem af lo forventer ikke at de kan holde til at arbejde til pensionsalderen og næsten hver anden af los medlemmer forventer ikke at de kan blive i deres nuværende job til de skal på pension

grupper der bliver ramt plus en stor gruppe ftfere der også har stressende og nedslidende job som for eksempel personale i daginstitutioner skolelærere med flere det er de grupper der bliver ramt på deres økonomi deres identitet deres livskvalitet fordi de bliver tvunget ud af arbejdsmarkedet i en alt for tidlig alder samtidig er deres muligheder for tidlig tilbagetrækning blevet forringet efterlønsordningen er i praksis afskaffet for dem der har allermest brug for den og adgangen til førtidspension er blevet strammet gevaldigt op den kan du ikke få bare fordi du er nedslidt og kun kan arbejde ti til tolv timer om ugen ligesom en arbejdsevne i det omfang ikke i sig selv er nok til at få et fleksjob dansk folkepartis figenblad for at gå med til en ødelæggelse af efterlønsordningen var nemlig seniorførtidspensionen den har jo også vist sig at være den narresut som vi andre sagde at den var

som en almindelig førtidspension

dagpenge sygedagpenge og kontanthjælp så det gode spørgsmål er jo hvad skal alle disse mennesker leve af fra de ryger ud af arbejdsmarkedet og til de kan gå på en stadig fjernere pension kontanthjælp med loft og to hundrede og fem og tyve timersregel er hvad der er til dem medmindre de er gift med en der tjener penge for så er der ingen kontanthjælp oven i det kommer så den kæmpe ulighed tømreren

arbejder gennemsnitligt i en og fyrre og lægen kan nøjes med otte og tredive år levetiden er ti år længere for den rigeste fjerdedel af mændene sammenlignet med den fattigste fjerdedel

kvinderne er forskellen cirka fire år ufaglærte har færre gode seniorår end akademikere det vil sige færre gode år hvor de ikke plages af smerter og andre funktionsnedsættelser hvis forligspartierne om en højere pensionsalder tror at det kun er disse ufaglærte og faglærte grupper der protesterer imod en højere pensionsalder så tager de fejl målinger viser jo at seks og halvtreds procent af befolkningen ønsker en lavere pensionsalder end otte og tres år

men det får ikke forligspartierne til at ryste på hånden jo dansk folkeparti

er modstandere af regeringens planer om en yderligere forhøjelse så vidt så godt det kan vi kun glæde os over men de fastholder i indtil videre deres støtte til forliget

gradvis forhøjelse af pensionsalderen i takt med stigningen i den gennemsnitlige levealder selv om det jo faktisk er den mekanik der er selve problemet hvis de samme partier så udviste ildhu og handlekraft med hensyn til markante forbedringer af arbejdsmiljøet uddannelsesmuligheder og muligheder for tidlig tilbagetrækning for de grupper som kom tidligt på arbejdsmarkedet så kunne de måske få en smule tilgivelse men den tilgivelse ønsker de åbenbart ikke selv om tusindvis af ufaglærte bliver overflødige i de kommende år samtidig med at vi kommer til at mangle lige så mange faglærte og selv om det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø lige har påvist at det går den helt forkerte vej med fysisk og psykisk nedslidning på arbejdsmarkedet forligspartierne er tilsyneladende kun forenede af én ting

og det er at fastholde førstepladsen blandt oecd landenes groteske konkurrence om hvem der kan have den højeste pensionsalder men de skal da have endnu en chance for at komme på andre tanker

på vegne af sf alternativet og enhedslisten oplæse et forslag til vedtagelse de tre partier er jo ikke nødvendigvis enige om alt det jeg har sagt her

i hvert fald enige om at forene kræfterne imod regeringens planer om en yderligere forhøjelse af pensionsalderen og derfor lyder vores forslag til vedtagelse sådan her

at regeringens planer om at hæve pensionsalderen ud over det allerede aftalte skaber stor utryghed i befolkningen især blandt de grupper der kom tidligt på arbejdsmarkedet som har fysisk og psykisk nedslidende job og som ikke får de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer folketinget konstaterer at der siden to tusind og tolv er sket en alvorlig forværring af arbejdsmiljøet idet mange flere overbelastes fysisk og psykisk folketinget konstaterer at der i løbet af få år vil blive stor mangel på faglærte på folk med kortere videregående og mellemlange uddannelser og at cirka lige så mange ufaglærte og folk der kun har en studentereksamen vil blive overflødige folketinget opfordrer derfor regeringen til at skrinlægge sine planer om yderligere forhøjelser af pensionsalderen og i stedet indkalde folketingets partier til forhandlinger om massive investeringer i bedre arbejdsmiljø og uddannelse samt gode tilbagetrækningsmuligheder for dem der kom tidligt

får det for den enkelte og er det nødvendigt for samfundet at lave denne forhøjelse den sidste

fortalte om viste jo klart og tydeligt at regeringen mener

rigtig ud af hvorfor den mener det men man kan da ikke være i tvivl om at behovet for en yderligere forhøjelse af pensionsalderen stadig er

tykke rapport om dansk økonomi der blev fremlagt af

står der at der stadig er rum

oversat til almindeligt dansk at der er ledige hænder til at besætte

ifølge regeringens egne regnedrenge

fem og tyve vil der ifølge finansministeriet være ethundrede og otteogtredstusind ekstra

at tage af grundet flere reformer er dansk økonomi så holdbar at der ifølge flere økonomer ikke er behov for flere reformer medmindre man selvfølgelig ønsker

bruge de penge til skattelettelser med de regler der gælder i dag vil danmark

to tusind og fyrre have den højeste pensionsalder i europa så jeg forstår ikke hvorfor denne debat ikke er lukket og hvorfor regeringen ikke allerede har droppet den tanke vi ved at der allerede nu er folk

lad os da løse det problem før vi begynder at skabe endnu større problemer for disse personer vi vil ikke være med til at tvinge hårdtarbejdende og nedslidte danskere til at arbejde længere og gå glip af dyrebare år med ægtefæller børn og børnebørn for at der kan deles topskattelettelser ud til dem der i forvejen har meget i vores samfund en forhøjelse af pensionsalderen rammer skævt det er de ufaglærte det er folk som bor i landdistrikterne som for alvor kommer til at mærke

mener vi at alle hårdtarbejdende danskere har ret til en anstændig pensionstilværelse

at pensionsalderen ikke er noget man skal gå og ændre på hele tiden danskerne skal kunne planlægge deres pensionstilværelse i god tid og de skal kunne regne med hvad de kan få i form af folkepension og andet efter et langt arbejdsliv for det tredje har vi jo netop via de reformer der er lavet sikret at dansk økonomi

nu er langtidsholdbar så der er ikke behov for større arbejdsudbudsreformer medmindre man selvfølgelig igen ønsker at give skattelettelser til danskerne vi mener at der er behov for at gøre noget mere for vores nedslidte i de kommende år i takt med at pensionsalderen stiger

i tvivl om det var også baggrunden for at vi da vi sad i regering nedsatte en seniortænketank vi mener det er vigtigt at vi i de kommende år får undersøgt seniorområdet grundigt

vi på den oplyste baggrund bør se på muligheden for at skabe en sammenhængende seniorpolitik hvor vi netop forebygger nedslidning på arbejdsmarkedet gennem for eksempel

så flere seniorer kan trække sig gradvis tilbage fra arbejdsmarkedet og vi også sikrer at de

en ordentlig forsørgelse

indrømme at den begik en fejl da den lukkede sr regeringens seniortænketank og

derfor bør regeringen også droppe enhver tanke om en højere pensionsalder

udtrykker bekymring for de mennesker som ikke kan arbejde et fuldt arbejdsliv på grund af nedslidning samtidig konstaterer folketinget at alle danskere har ret til en anstændig pensionstilværelse og at pensionsalderen

i god tid og de skal kunne regne med at få deres folkepension og andet efter et langt arbejdsliv folketinget opfordrer derfor regeringen til at genskabe ro og tryghed om danskernes pensionsalder og holde fast i de nuværende pensionsregler der blev grundlagt med velfærdsaftalen fra to tusind og seks og dermed droppe planerne om at forhøje pensionsalderen folketinget opfordrer i

til at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og nedsætte en seniortænketank som skal komme med

de argumenter og den kritik som ordføreren kommer med

kan rettes mod de forhøjelser af pensionsalderen der allerede er sket jævnfør de fakta jeg kom med om hvilke grupper der bliver ramt men det jeg gerne vil vide noget om

hvor langt rækker socialdemokratiets garanti for at modsætte sig regeringens planer

er det jo fordi ordførerens parti har tilsluttet sig et forlig om indeksering af pensionsalderen i takt med

og næste gang der skal tages stilling til det

tyve vil gennemsnitsalderen sandsynligvis være steget

som den er beskrevet i dag vil kræve at man forhøjer pensionsalderen

men den velfærdsaftale det forlig vi lavede i to tusind og seks holder vi selvfølgelig fast i

socialdemokrater altid gør når vi laver aftaler

de her topskattelettelser

jeg bare bekymret når vi har en ultraliberalistisk regering mere liberalistisk end vi nogen sinde før har haft så kan jeg bare godt have de bekymringer

jeg bare nødt til som en god socialdemokrat som herre finn sørensen sagde for et par timer siden

velfærdsaftalen i to tusind og seks

nedslidte vi skal gøre noget for arbejdsmiljøet vi skal

er sådan lidt ligeglad med hvad venstre og andre politikere siger for jeg ved jo godt at

og i den forbindelse

så er vi skal tale om og det er jo hvordan man sikrer at

have en rimelig tilværelse i deres seniorliv

i den forbindelse har der været sagt meget om at det hele drejede sig om at hæve pensionsalderen det mener vi

sikre at man kan få ret til at få en seniorførtidspension et seniorfleksjob

senioraftale der gør at det bliver nemmere at være i virksomhederne der har arbejdsgiverne selvfølgelig også en stor indsats at gøre det er der nogle der gør

vil have tilknytning til arbejdsmarkedet i noget længere tid de vil gerne

hvis man så er nedslidt og det er vi

altså en tendens til at den nedslidning

derfor skal man også have det til at fungere med seniorførtidspension og seniorfleksjob som er en god ting

de tackler det ude i kommunerne når folk kommer ind og

har behov for en seniorførtidspension men jeg har i hvert fald hørt adskillige gange at hvis der er nogle der snakker om det

at vide at jamen det kan du ikke for du skal under de almindelige regler

de har spurgte efter seniorførtidspension det bliver ikke registreret at de har søgt det kræver at man udfylder

måske se på hvordan man sikrer at

at de ikke bare bliver afvist i porten

dengang vi lavede aftalen om seniorførtidspension der var det jo netop

de nye regler om førtidsfleksjob og dermed også den samme sagsbehandling og så var

nok give herre finn sørensen ret jeg tror nok det er

lempeligere tilgang at man fik det hurtige afslag jeg

bevidstløst at hæve pensionsalderen vi skal se på hvordan man tilgodeser folk

seniorførtidspension eller et seniorfleksjob

højere pensionsalderen bliver som ministeren og regeringen vil

de har behov for at få seniorførtidspension og seniorfleksjob før de bliver pensioneret

på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative

til den politiske enighed om v halvfjerds der blev vedtaget den attende april to tusind og sytten

som vi skal huske når vi skal diskutere ændringer i den tak for det

fast på at man ikke vil medvirke til regeringens forslag til forhøjelse af pensionsalderen og hvis man gør det hvor langt rækker den modstand så hvor lang er garantien for at man ikke vil støtte regeringens

tyve forholde sig til om pensionsalderen skal stige yderligere og det skal man hvis man er forligspart tilslutte sig hvis den gennemsnitlige levealder er steget tilstrækkeligt i den periode og det tyder alt på at den vil så svaret fra dansk folkeparti er vel vores garanti gælder kun til

og tyve så bliver vi nødt til at medvirke til en

egentlig glad for at vi igen får mulighed for at drøfte pensionsalderen det giver mig nemlig en mulighed for at kaste nogle reelle fakta ind i debatten som jeg synes har en tendens til at blive glemt men jeg vil tillade mig starte et andet sted i sidste uge kunne man i berlingske læse en analyse udgivet af dansk industri her var konklusionen ikke til at tage fejl af de sidste ti års reformer har gjort danmark

hundrede og tredive milliard kroner rigere og øget beskæftigelsen med ethundrede og femoghalvtredstusind personer

som om ikke andet burde inspirere os det er vigtigt at vi fastholder og at vi sikrer det økonomiske opsving som vi befinder os i men hvorfor taler vi så overhovedet om at hæve pensionsalderen før tid det skyldes ganske enkelt at danskerne lever længere end hvad der var forudset

velfærdsaftalen i to tusind og seks sådan som det også

det er da en nyhed vi skal glæde os over med velfærdsaftalen aftalte vi nemlig

socialdemokratiet at hæve pensionsalderen så den følger levetiden men nu hvor levetiden er steget hurtigere end forventet er aldersgrænsen for hvornår man kan gå på pension kommet bagud det giver store problemer på den lange bane derfor synes jeg egentlig at det er usolidarisk ikke at gøre noget hvis vi blot sidder på vores hænder

det blive dyrt for vores børns generation så efter min mening

er det ansvarligt at kaste blikket på pensionsalderen debatten i dag

handler om menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af en højere pensionsalder sandheden er at der i dag er over en million danskere der modtager folkepension

hundrede og tredive milliard kroner på folkepension hvert år

kommende år bliver der flere der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet

det betyder at færre skal forsørge flere og det giver altså et problem på sigt

ansvarligt over for vores unge generationer at justere lidt på pensionsalderen så vi sikrer balance mellem generationernes pensionisttilværelse som det ser ud nu kan den nuværende generation se frem til atten år på pension mens de kommende generationer kun kan se frem til femten år

ikke er rimeligt når jeg følger debatten om pensionsalderen

at venstre vil tvinge de nedslidte til at hænge i

men lad mig en gang for alle slå fast at vi på absolut intet tidspunkt i debatten har opfordret til eller foreslået

at blive på arbejdsmarkedet længere end de kan venstre har tværtimod sikret gode muligheder for vores nedslidte borgere med tilbagetrækningsreformen i

sikrede vi sammen med dansk folkeparti radikale venstre

et mere fleksibelt pensionssystem med gode tilbagetrækningsmuligheder i form af seniorførtidspension

på ned til to timer om ugen som virkelig kommer seniorerne på arbejdsmarkedet til gode

et øjeblik ved seniorførtidspensionen for det er en rigtig god ordning en analyse fra finansministeriet viser nemlig at ni ud af ti der søger om at få seniorførtidspension får

end det som mange på venstrefløjen tegner tallene viser helt tydeligt at ordningen fungerer

er værd at hæfte sig ved men jeg tilkendegiver dog at langt færre end ventet benytter sig af ordningen

sidste år gjorde den forhenværende beskæftigelsesminister kommunerne opmærksom på førtidspensionen hvilket forhåbentlig kan bidrage til at flere stifter bekendtskab med den i fremtiden så lad os ikke

at den unge generation bliver den første generation i to hundrede år som kan se frem til en lavere levestandard end deres forældres

det ikke en udvikling vi kan være bekendt

vi bør lytte til det flertal af økonomer der understreger at en hævet pensionsalder sikrer balance imellem generationerne det synes jeg er politisk ansvarligt og jeg synes også at vi i fællesskab skal blive enige om at overlevere det bedst mulige samfund til de generationer som følger efter os

skattelettelser til de ti procent rigeste højere end velfærd så kort er den diskussion

det her med det solidariske ordføreren mener virkelig at det

hvor solidarisk er det over for de grupper jeg nævnte i min ordførertale og som ingen kan sætte spørgsmålstegn ved er de grupper der kommer i klemme

ved at skære i efterlønnen

i forhold til førtidspension hvor solidarisk er det

noget besynderlige definition af ordet

spørgsmål til den tidligere ordfører at der er ingen der siger

andet end partierne på venstrefløjen som åbenbart har en særlig interesse i at holde fast i nogle myter man selv har opfundet det synes jeg ikke

arbejdsmarkedsreformer af dagpenge efterløn førtidspension sygedagpenge og kontanthjælp

hvor solidarisk er det at ramme grupper som man selv har forringet tilbagetrækningsmulighederne for for det er jo de grupper der bliver ramt af en stadig højere pensionsalder nemlig alle dem der kom på arbejdsmarkedet i en tidlig alder

hen blevet rigere både af de reformer som venstre har haft taget initiativ til og de reformer som venstre har medvirket til

det er præcis det der er pointen i forhold til

det her et udtryk for rettidig omhu at tage de rigtige beslutninger i rette tid og jeg ser virkelig frem til

mener men det ved jeg ikke det virker i hvert fald ikke

en god fremtidig velfærd

så skal barnebarnet jo arbejde

er råd til ordentlig velfærd for alle og de initiativer vi foreslår skal være med til at sikre at der også fremadrettet vil være råd til ordentlig velfærd for alle jeg synes at dem der nu sidder og siger

ikke vil noget er usolidariske og sender en regning videre ind i børneværelset til de kommende generationer frem for at løse

et svar hvordan vil venstre sikre

at de mennesker også kan arbejde i så lang tid hvordan

set godt se gennem fingre med beskyldningerne

ultraliberal og alt muligt det dækker bare alt sammen over at

interesse i at tage ansvar og medvirke til at

sende regningen videre ind

men de to ting hænger ikke sammen altså har regeringen

om sådan en i fantasifortællinger man vel aldrig

forklare hvordan den danske statskasse ser ud

ikke i den samme argumentation siger at de skal gå til skattelettelser men man argumenterer også for skattelettelser hvordan vil regeringen forhindre at de penge der kommer ind ved at hæve pensionsalderen

går til skattelettelser det kan man selvfølgelig ikke for der er jo ikke en skillevæg i en statskasse

lever længere og lever sundere men det betyder også at aldersgrænsen for hvornår man kan på pension at kommet bagud og det er sådan set det der er baggrunden for

konsekvenserne vil jo være et nogenlunde status quo hvis man gør det

holde fast i en fast pensionsalder vil konsekvenserne være at folk får stadig flere pensionsår og det vil betyde en stor økonomisk udfordring regulerer man ikke pensionsalderen

vil cirka tre og tyve procent af befolkningen være på folkepension

og fyrre mod cirka atten procent med velfærdsaftalens mekanisme og effekten på beskæftigelsen er i størrelsesordenen ethundrede og halvfemstusind beskæftigede jeg synes det ville være rigtig spændende at se et sammenhængende alternativ til det nuværende system fra de partier som har travlt med at problematisere at levetid og pensionsalder følges ad

de partier er at der nærmest ikke findes én offentlig udgift i danmark som ikke bør vokse voldsomt

balancere med langt færre på arbejdsmarkedet ligner for mig

lever i en tid hvor alternative fakta og alternativ matematik øjensynlig har gode vilkår

økonomisk ansvarligt flertal og det betyder at de danske statsfinanser er solide og at man har taget højde for demografiske udfordringer i god tid alternativet til denne ansvarlige økonomiske politik er ikke paradis på jord men græske tilstande og derfor støtter liberal alliance den vedtagelsestekst

med på at man ikke argumenterer for at en forhøjelse af pensionsalderen skal bruges til skattelettelser

og rørige mennesker for ikke at være

kan man forhindre at det bliver en forhøjelse af pensionsalderen der kommer til at finansiere skattelettelserne medmindre man har en helt særlig statskasse og den mulighed ligger jo stadig åben for fru laura lindahl

indtryk af er den statskasse venstre kigger ned i det gør liberal alliance vel ikke

det er jo svimlende milliardbeløb jeg har så ikke talt dem op her men jeg tror at ordføreren må indrømme at det er sådan det forholder sig og

er drivkraften bag venstres og for den sags skyld forligspartiernes ønsker

jeg har ikke noget spørgsmål men bare lige en lille rettelse og

et forslag til et alternativ som kunne afbøde alle de negative virkninger der er af en stadig højere pensionsalder det er vores forslag som vi kalder godt seniorliv der handler om at man får en ret til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på dagpengeniveau efter at man har været fyrre år på arbejdsmarkedet

efter fem og tredive år på arbejdsmarkedet så lad være med at komme og sige at der ikke er fremlagt alternativer og et rigtig godt alternativ var jo også at forbedre arbejdsmiljøet sådan at de grupper jeg taler om

at folk ikke bliver nedslidte og ikke bliver syge af at gå på arbejde og den intention tror

ud fra et samfundsmæssigt perspektiv være rigtigt at folk bliver længere

og venstres ordfører klaus markussen strammer så yderligere op med en række skræmmebilleder om at det bliver dyrt for vores børn hvis vi ikke gør det som regeringen siger eller at vi sender regningen ind i børneværelset men hvis vil lige vender tilbage til ministerens lidt mere sofistikerede udtryk vil det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv være vigtigt at folk bliver længere på arbejdsmarkedet så er det bare

samfundsperspektiv

i hvert fald ikke mit samfundsperspektiv at vi alle sammen skal

små produktionsenheder i et konkurrencesamfund med en betingelsesløs vækst der tærer på både naturen og miljøet og klimaet og i det her tilfælde folks mulighed for at have en god alderdom i mit samfundsperspektiv er samfundet til for menneskets skyld i stedet for at vi

at jeg bare tror at pengene vokser på træerne jeg er selv virksomhedsejer jeg har i mange år været vant til at

skal kunne løbe rundt jeg har måttet vise økonomisk ansvarlighed de sidste mange år af mit liv men jeg er træt af at det rum vi skal bruge til at diskutere hvilket samfund vi vil have bliver indskrænket af skræmmebilleder om at alt andet end ubetinget vækst i et konkurrenceaktivt samfund er

er for et samfund som vi ikke bare kan holde ud at leve i men som vi faktisk kan trives i

med at skrue på den skrue der forhøjer pensionsalderen

om at vi i alternativet ikke deler ønsket om endnu en gang at hæve pensionsalderen over en bred kam der er rigtig mange grupper i det her samfund der har et arbejde hvor det ganske enkelt ikke

for og for den sags skyld sindet at blive ved med at arbejde konstant stigende effektivitet i længere og længere tid stress er blevet en livsstilssygdom for hundredetusinder

dem arbejd længere nihundredetusind danskere har svært ved at få et familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen

bare sige til dem knokl mere

bliver tres år tyve procent chance for at du som 3fer

til en tilværelse på arbejdsmarkedet indtil den nuværende pensionsalder

er nødt til at tage på arbejde på smertestillende medicin og antidepressiver for

vi skal ikke have et pensionssystem der baserer sig

drive den sidste arbejdsevne ud af folk

arbejdsmarked skal ikke nedslide mennesker mennesker psykisk og fysisk og lige nu er en høj pensionsalder en kæmpe udfordring for rigtig rigtig mange grupper derfor støtter alternativet op

kæmpestor

der er ingen der har den krystalkugle som fortæller os hvordan verden ser ud

tredive år efter at robotisering digitalisering og kunstig intelligens har

en lavere levestandard end deres forældres generation

nej uhadada men for alle andre hvad skal pengene så bruges til skattelettelser billigere biler eller andre dårlige ideer man under natlige forhandlinger kan få ovre i finansministeriet det vil skabe endnu mere skævhed endnu mere uretfærdighed de mennesker der startede tidligt på job

stort set kun et arrogant skuldertræk tilovers for de mennesker som nedslidte er kommet i klemme i døren på vej ud af arbejdsmarkedet mange ældre får alt for lidt ud af seniorårene enten fordi de dør for tidligt eller fordi de er for nedslidte til at kunne nyde livet som seniorer det er en køn måde at sige tak for et langt arbejdsliv på tak for indsatsen du gamle din arbejdsindsats belønnes med utryghed og ulighed og mange frygter ikke at kunne holde til de sidste år på arbejdsmarkedet

indtil efterlønnen blev ødelagt gik hver tredje 3fer

i dag er det sådan at hver fjerde 3fer som tres årig enten er førtidspensioneret

slid på det mentale overskud gennem en stressende hverdag forstyrrer sjældent højrefløjen

regeringen leder jo efter penge til at kunne forsøde tilværelsen for helt andre borgere livet på arbejdspladserne kan være brutalt og mange nedslidte borgere leder desperat efter nødudgange til et anstændigt liv samme pensionsalder for alle betyder ekstrem ulighed når folk med meget forskellige liv behandles ens den uretfærdighed får større betydning i takt med at folkepensionsalderen sættes i vejret

og når man dvæler ved det et øjeblik tænker man på

taget i betragtning ikke men det dækker bare over meget store forskelle fem og tyve procent af befolkningen hvor vi tager de længstuddannede mænd

lever ti år længere end de fem og tyve procent kortestuddannede mænd men vi skal ikke finde os i at den ekstreme sociale skævhed også giver adgang til så forskellige seniorår regeringen er faret vild og det er den fordi deres kompas ikke svarer til virkeligheden regeringens kort

som det er nu forstærkes uligheden har du haft et langt og hårdt arbejdsliv vil du få nogle barske år som senior men vi synes der skal være flere og bedre muligheder for at elevatoren på vej mod seniorårene stopper på flere etager mennesker med mange år på arbejdspladserne skal have mulighed for at stige af før de når pensionsalderen så de kan få nogle gode år som seniorer

i adgangen til for eksempel et godt og sundt arbejdsmiljø ulighed i adgangen til et langt og sundt liv der er ulighed i indkomst uddannelse

hårdtarbejdende lønmodtager til sidst en grov skuldertackling på vej ud af arbejdslivet og over i seniorårene har du haft et dejligt arbejdsliv med en lang uddannelse høj løn stor indflydelse på din egen arbejdsdag

nogle lækre år som senior har du slæbt siden du var ganske ung er takken utryghed langt færre penge og et markant kortere liv det synes sf ikke er i orden vi vil række seniorerne en hjælpende hånd ved at skabe tryghed om pensionsalderen og ved at indføre færre og bedre muligheder

at det har noget at sige hvad man eventuelt vil bruge besparelsen

eller hvad er årsagen til at man bruger så meget tid

og ordførerens parti og de øvrige partier udmærket godt ved

så ens vælgere bliver trygge ved at man nok

også er et væsentligt punkt når det nu netop er liberal alliance der stiller mig spørgsmål det parti der profilerer sig mere end noget andet parti på at man skal have billigere biler især skal de store biler være endnu billigere og især dem der bor

kan forstå at man kan være andet end glad for at blive præsenteret for det valg som man står over for vil man give de ældre nogle værdige seniorår eller vil man gøre livet endnu sødere for de mennesker der har så rigeligt i forvejen og der har liberal alliance jo i den grad valgt side

seniorer at trække sig ud af arbejdsmarkedet jeg synes da at vi her i salen jævnligt bliver præsenteret for forslag

gøre det lettere for seniorerne at trække sig tilbage

at den der var mest saglig af dem der i hvert fald står bag

der må jeg sige at skal grines af ministeren det

fra alternativet fik jo talt sig ud i en helt vild tale om at man

dyr og planter skal gå til og alt skal gå galt

så mange uger og det var så herre karsten hønge

også gik til vaflerne og helt havde glemt at sf har haft et regeringsansvar

og det medgiver jeg hun var kandidat til formandsposten men fandt ud af

astrid krag hun konstaterede jo relativt hurtigt efter

nærmest højtlæsning for for dværge altså

ingen der kan tro at der findes pengetræer og der må man jo sige at herre karsten hønge

det som debatten handler om i dag er jo

at fremtidssikre det her samfund det er der rigtig mange ansvarlige partier der gerne vil og man skulle måske også minde om at

udmærket godt at den i starten af nullerne var syv og tres år

når vi så kommer til at leve længere

jo helt fornuftigt at vi ser på det den altid myreflittige ordfører for enhedslisten

har jo også gået ned i det lovforslag

har den her mekanisme i sig som jo også kræver at partierne så

og det må man

så var der også et par myter som jo igen blev trukket af stalden og

en lang debat om hvorvidt herre

talerstolen jeg husker meget tydeligt sidst sagde at der måtte være noget galt med ørerne

der er længere nu tror jeg det er en anden diagnose vi skal stille

der er jo absolut ingen i regeringen der siger at det at man fremtidssikrer et samfund skal betyde at de penge man potentielt måtte spare i forhold til den robusthed dansk økonomi så

skal gå til topskattelettelser det må man jo sige at

kan konstatere at både statsministeren

men for mig handler det her altså om solidaritet

generationer og det var fru laura lindahl inde på i forhold til at det her handler om indtægter

en given sag at der bare er indtægter i al fremtid vi bliver jo nødt til at afstemme indtægter og udgifter efter hinanden og vi bliver

simon på to en halv år og at der også er stærkt velfærdssamfund den dag han skal på pension

kan forholde os til i dag og det bringer mig så også over til en anden diskussion om arbejdsmiljø

haft gentagne diskussioner om

da heldigvis noget der samler et bredt flertal i folketinget nemlig indsatsen for

at lave en forstærket indsats for at undgå at vi ser så mange dødsfald som vi ser vi kommer også til at tage

inden for de to brancher

både i forhold til de meget alvorlige arbejdsulykker men selvfølgelig også i forhold til muskel og skeletbesvær og for den sags skyld også det psykiske

medgive herre torsten gejl

han sagde som var meget fornuftigt hvad betyder det samfund vi er på vej ind det er der ingen mennesker der diskuterer i forhold til

jo forstå at det nærmest tilbagevenden til et meget hårdt industrisamfund

på vej ind i et digitalt samfund med automatisering robotteknologi og mange andre ting som er med til at gøre at noget af det

og nedslidende arbejde heldigvis kan overtages af robotter eller på anden måde tilrettelægges det betyder ikke at man ikke skal være optaget af at sikre at arbejdsmiljøet har prioritet

igen fristes man til at sige holdt en ganske fornuftig og sober tale

som også var balanceret at

jo er enige om at vi også skal se på hvordan vi kan sikre at nogle af de mange ordninger vi har kan være med til at understøtte at flere mennesker bliver på

procent enig i vi kan også glæde os over at der er flere seniorer der nu bliver på

jeg er også helt åben over for at diskutere hvad man kan tage af yderligere initiativer for at sikre det

vedtagelse vi var enige om under den sidste debat altså v halvfjerds så det er jo også en vigtig del af

nogle af de forskellige ordninger vi har lavet jeg tror selv at der

opsat pension der er mange der ikke er klar over hvordan de regler er der kan vi gøre en langt større indsats for at gøre folk opmærksom på

at nævne et konkret punkt men det er jo sådan at vi nu har haft en debat som

ikke har adskilt sig fra den debat vi havde

skiftet holdning men for mig er det afgørende at slå fast at

at de af os der nu har

også ser på hvordan man kan sikre en sammenhængskraft i samfundet for kommende generationer

den forhøjede pensionsalder skal gå til skattelettelser

jeg ved nu at man gerne vil have en forhøjet pensionsalder

arbejde for men den kobling herre leif lahn

gerne vil fremprovokere nemlig af det at man laver om på folks mulighed for at være på arbejdsmarkedet og hele spørgsmålet om tilbagetrækning

de økonomiske midler skal gå til

finansiere topskattelettelser kan jeg sige at det har regeringen absolut ingen

meget meget nemt sige at det så er de penge der går derover

spørgsmål om i håb om at vi kan få den fremsendt

meget hurtigt mekanikken i loven er jo at hvis gennemsnitsalderen er steget som beskrevet i lovgivningen når vi når

og tyve så skal der ske en forhøjelse af pensionsalderen hvordan vil

og der er det jo sådan at ud over den aftale man lavede

de samme partier så konfirmere at det er det man gør og det kræver jo at man gør det aktivt ved lovbehandling

bliver besvaret inden tirsdag hvor

det her hvis man nu er modstander af en løbende forhøjelse af pensionsalderen

spørgsmål til ministeren og jeg ser frem til at få den konkrete tekst

godt gentage mit spørgsmål altså hvis det er sådan at de forligspartier der står bag

er det vel at betragte som et forligsbrud eller hvad hvordan vil ministeren se på

spørgsmål som det vi har med at gøre her som jo vedrører det store flertal af

må man bare se i øjnene at når vi grundlæggende er uenige ja så undgår vi jo ikke at nogle af debatterne gentager sig selv men nogle gange sker det jo også sådan i politik at hvis man bliver ved længe nok

og den positive ændring jeg har set for at starte med det er jo dansk folkepartis og socialdemokratiets holdning til regeringens planer nemlig at de siger nej til en yderligere forhøjelse af pensionsalderen ud over det der allerede er aftalt det vil jeg så vende tilbage til afslutningsvis men først vil jeg gerne lige endnu en gang tage fat i det der er kernen i den her diskussion for enhedslistens vedkommende og det er den kæmpe uretfærdighed

forhøje pensionsalderen i takt med en stigning i gennemsnitslevealderen lad mig igen tage udgangspunkt i mit yngste barnebarn lille simon på to en halv år hvis den her indeksering bliver ført ud i livet som forligspartierne har aftalt betyder det at lille simon

skal vente med at gå på folkepension til han fylder fem og halvfjerds en halv år

som ufaglært arbejder der har haft det godt med et arbejdsliv som ufaglært arbejder og medlem

og senere 3f

er nødt til at sige til lille simon du må for alt i verden ikke blive 3fer for så er der fem og tyve procent chance for at du har forladt arbejdsmarkedet inden du fylder tres

meget heldig har du fået førtidspension og det er der ikke stor udsigt til med de stramninger som forligspartierne bag den reform

din efterløn kan du heller ikke få kære simon fordi det er blevet tilsvarende sværere og sådan kunne

og sociale tryghedsordninger som

som ingen af de partier der står bag forliget om en løbende forhøjelse og heller ikke nogen af regeringspartierne har villet svare på og det er det helt enkle spørgsmål hvorfor skal mennesker der kommer på arbejdsmarkedet i en tidlig alder som har de hårde jobs fysisk og psykisk nedslidende jobs med stor risiko for arbejdsulykker sågar

ikke have ret til lige så mange gode seniorår som dem der har en lang videregående uddannelse det er hele kernen i den her diskussion en grundlæggende uretfærdighed og det er måske det

at jeg har koncentreret mig om det i den her debat

har da også stor lyst til at kaste mig ud i diskussioner om økonomi og ting og sager og mener også at jeg kan gennemhulle mange af de argumenter der kommer men vi er nødt til at forholde os til

den lovgivning der gælder på det her område

for at lytte til forslag fra enhedslisten og venstrefløjen i øvrigt at

der viser at seks og halvtreds procent ønsker en lavere pensionsalder end otte og tres år så er der lige den med arbejdsmiljøet det nationale forskningscenter

den helt forkerte vej og hvad skete der enhedslisten og sf fremsatte konkrete forslag til tiltag der kunne gennemføres her og nu men det røg lige i et ekspertudvalg til allersidst vil jeg sige at ja det er positivt at dansk folkeparti og socialdemokratiet fastholder deres modstand imod regeringens planer men jeg har samtidig i dag fået klar besked om at de står ved de forlig de har skrevet under på og det betyder at de to partier

og tyve kommer til at forholde sig til en forhøjelse af pensionsalderen det har de bundet sig til

fakta fra 3f foa lo og så videre om hvad disse gruppers muligheder er med de jobs de nu engang har det er jo det der er kernen i den diskussion og

de borgerlige partier ikke har villet forholde sig til

spørge halvtredstusind mennesker for at kortlægge hvilken vej det går med arbejdsmiljøet og det går den forkerte vej andelen af beskæftigede der er fysisk eller psykisk overbelastede er steget undersøgelsen viser at der siden to tusind og tolv er sytten procent flere beskæftigede

og samfundsmæssige konsekvenser af at hæve pensionsalderen dette beslutningsforslag går ud på at give ret til

tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet betinget af antal år på arbejdsmarkedet eller antal år med offentlig

det betyde at for eksempel borgere på kontanthjælp skal kunne få

og fem og tredive års a kassemedlemsskab mens for eksempel en skolelærer der har uddannet sig og arbejdet skal bruge fire og fyrre år nå samme fordel

i bund og grund er urimeligt og unfair jeg mener i det hele taget ikke at vi

på tidlig tilbagetrækning for dem der ikke har brug for det men snarere gå i den modsatte retning og sikre bedre arbejdsvilkår for seniorer som godt kan arbejde fuldstændig som det vi har diskuteret de sidste mange timer danskerne

mere raske end nogen sinde før det er glædeligt ikke mindst for den enkelte men dermed også for samfundet

der er behov for at antallet af år på arbejdsmarkedet forhøjes

hvis vi ønsker at bevare det danske velfærdssamfund de positioner som jeg har givet udtryk for at vi skal have et robust pensionssystem vi skal understøtte de danskere der kan i at blive længere på arbejdsmarkedet og vi skal sikre god velfærd for dem der ikke kan arbejde frem til pensionsalderen er de pejlemærker vi går efter sluser vi sunde og raske danskere ud af arbejdsmarkedet i en tidlig alder med noget der minder om borgerløn

mangle penge til finansiering af den fælles velfærd jeg mener i bund og grund ikke ansvarligt og vi kan bestemt ikke være det

fremtidige generationer jeg mener i stedet at vi skal tænke langsigtet det er også derfor regeringen som jeg bebudede inden sommerferien

udspil kommer til at se ud kan vi jo drøfte

det bliver præsenteret

at det i hele diskussionen om hvad der måtte ske med det udspil og hvad det måtte have af økonomiske konsekvenser

at vi alle sammen lever længere betyder samtidig at vi alt andet lige vil få forholdsmæssigt flere år på pension i forhold til antal år på

hvis den enkelte fremadrettet vil fastholde en god levefod som pensionist kræver det derfor at den enkelte sparer mere op til sin pension det kan vi sikre ved at de der kan bliver længere på arbejdsmarkedet

heldigvis er der også flere og flere som vælger at blive længere tid på

vi havde under forespørgselsdebatten blandt andet er

tres til fire og tres årige der arbejder steget med cirka ti procent fra to tusind og tusind og femten

tendens ses for de fem og tres til seks og tres årige hvor

tydelige sprog nemlig at der er flere som kan og rent faktisk vælger at blive længere tid på

udviklingen i levetid betyder at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er vigtigt at de der kan bliver lidt længere tid på

her beslutningsforslag går i den absolut forkerte retning vi bør ikke trække os tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet men tværtimod være med til at fremtidssikre samfundet sådan at der

sikre en god velfærd men også sikre et velfungerende samfund der er konkurrencedygtigt med de resterende lande

kunne jo være rart hvis ministeren selv havde nogle konkrete ideer til hvordan man for eksempel vil sikre nogle bedre vilkår på arbejdsmarkedet sådan at alle grupper kunne holde til

for de mange mange tusind mennesker vi taler om man kan jo selv regne

var det ikke på tide at man blev lidt konkret så vi fik en reel diskussion her i folketingssalen af hvad

partierne har af forslag

socialdemokratiske regering har gjort noget for at løse det her problem

jo godt og skal også kvittere for den ærlighed

øvet indflydelse dengang der sad en anden regering men det nåede man så desværre ikke

en bog der er ved at udkomme i de her dage at

man også var ved at overveje i enhedslisten at vælte den daværende røde regering det skulle

blive fem år ældre og derfor få en noget bedre og

pension end den ufaglærte det viser jo bare at vi rent faktisk har et problem men jeg er også i tvivl om om det her så er den rigtige løsning skal man have ret til at trække sig tilbage på dagpenge efter fyrre år på arbejdsmarkedet og fem og tredive år som medlem af en

og skal man have lov til at gå ned i tid efter fem og tredive år

bare nødt til at sige tja

trække mig tilbage om syv år og gå ned i tid om to år

er det egentlig det vi vil jeg mener at vi har brug for alle de her seniorer

med mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet og alligevel

nogle gode år som pensionist derfor skal vi selvfølgelig genoplive den tænketank den tidligere

hvordan vi kan lave bedre seniorordninger skabe mulighed for at fastholde dem på arbejdsmarkedet samt gøre noget for de nedslidte hvordan skaber vi et rigtig godt arbejdsmiljø

hvordan gør vi vores arbejdsmarked mere rummeligt

men samtidig vil

som de desværre nedlagde og igen droppe tanken om en yderligere forhøjelse af pensionsalderen jeg mener helt klart det er den forkerte vej at gå så er der finansieringen af forslaget som forslagsstillerne mener løber op i ti milliard kroner jeg kan godt være i tvivl om om det holder jeg kan godt være i tvivl om om der er flere end det der stopper og om vi egentlig har penge til det hvis man gør noget som det her skal det selvfølgelig gennemregnes meget mere end

burde løftes i en finanslov

helt enig med enhedslisten vi skal tage disse problemer med nedslidning meget alvorligt

efterlønsalderen og også folkepensionsalderen for den sags skyld

og så for eksempel at skulle trække sig tilbage på dagpenge for langt de flestes vedkommende er så stor at det

ordføreren bekræfter hvad det rent faktisk er vi diskuterer

er det jo helt uforståeligt at socialdemokratiet overhovedet indførte efterlønsordningen i sin tid den byggede

antallet af år på arbejdsmarkedet og medlemskab af a kassen var dog et vigtigt kriterium for at

og i forhold til at få de her mennesker til at blive længere tid på arbejdsmarkedet

så har man da ligesom en forpligtelse til selv at komme med nogle konkrete forslag som vi så kan diskutere ud fra det savner jeg altså virkelig fra

tænketank som vi jo netop satte

så den netop kunne fortælle os helt præcist hvad det er for nogle løsninger

bare nødt til at sige at jeg også gerne vil bede herre finn sørensen om at lytte

a kasse kan trække sig tilbage på dagpengesats

at det er et frit valg det er ikke sådan

i stedet for skal se på hvordan vi sikrer at dem der er nedslidte

seniorførtidspension og seniorfleksjob

i skal have pension

ikke alle der går på efterløn det er kun en tredjedel af 3fs medlemmer

der kan gå på efterløn så det er jo indtil pensionsalderen de så skal

sikrer at de kan blive længere på arbejdsmarkedet under ordnede forhold det tror

også er det herre finn sørensen inderst inde

sammen det er voldsomt store midler

det er ikke noget vi kan tage stilling til her

man først kommer ud på arbejdsmarkedet som fem og tredive årig

studeret og der må vi bare erkende at selv selv om de burde være friske

nedslidte så er der nogle der bliver nedslidt alligevel og

gå at vurdere efter det vi skal i stedet for se på

har problemer med at man

er slidt i enten ben eller skuldre eller hvor det nu

så kan komme derfra på lempelige vilkår med en seniorførtidspension eller et seniorfleksjob

skulle på førtidspension så

godt nok foretrække et fleksjob hvor jeg

kan ikke støtte forslaget vi forstår udmærket intentionerne i

egentlig også inderst inde at herre finn sørensen helst vil have at

nedslidt men det er nok utopi at tro at vi kommer

sådan en verden i hvert fald de første mange mange mange

dem der kom tidligt på arbejdsmarkedet

synes jo at dansk folkeparti har et helt særligt ansvar for at komme med nogle konkrete

må jeg sige ja man kan sagtens skyde et princip ned om at retten til tidlig tilbagetrækning skal være betinget af antallet af år på

har man søreme en forpligtelse til at komme med nogle helt konkrete forslag der hjælper den meget meget store gruppe vi taler om det er jo langt over ethundredetusind mennesker for nu at være forsigtig

før man når pensionsalderen det er når man er nedslidt man skal have de muligheder om det er fem eller syv eller ti år før man når pensionsalderen er svært at sige det er forskelligt fra person til person det er i den retning vi ønsker at gå plus at

være bedre muligheder for at indrette arbejdslivet ude på arbejdspladserne så det passer

til alle vil enhedslisten gøre tidlig tilbagetrækning

ordvalg godt seniorliv til alle jeg er dog heldigvis helt overbevist om at samtlige af folketingets partier kæmper for et godt liv til alle vores seniorer jeg mener dog at enhedslistens forslag trækker i decideret forkert retning vi bør ikke trække os tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet men tværtimod blive lidt længere selve forslaget synes jeg også bærer præg af en sort hvid verden jeg synes ikke at det er fornuftigt at betinge seniorers tilbagetrækning

den enkeltes antal år på arbejdsmarkedet

bruge venstrefløjens egen retorik mod den selv synes jeg faktisk at forslaget rammer skævt venstre er ikke interesseret i at indføre en ret til tidlig tilbagetrækning og slet ikke til dem der ikke har brug for det

har heldigvis rigtig gode muligheder enten som førtidspensionist med seniorførtidspension eller som fleksjobber det er vigtigt at de der kan bliver lidt længere på arbejdsmarkedet hvis vi ønsker at bevare vores velfærdssystem derfor afsatte en bred forligskreds mere end fyrre million kroner til at forbedre kommunernes ressourceforløb

jeg mener at det er langt mere medmenneskeligt at vi via et ressourceforløb afklarer om en person bør trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller overgå til en fleksjobordning sammenlignet med at antallet af erhvervsaktive år

fra to tusind og elleve for her gjorde vi pensionssystemet mere fleksibelt vi stablede seniorførtidspensionsordningen på benene og ja jeg er klar over at færre end ventet søger ordningen men som jeg tidligere her i dag har været inde på synes jeg også at det er værd at huske på at halvfems procent af dem der søger tilkendes seniorførtidspension ved siden af seniorførtidspensionen står fleksjobreformen fra to tusind og tretten hvor vi indførte den såkaldte minifleksjobordning med et mindstekrav på to ugentlige timer i dag arbejder dobbelt så mange over tres år i et fleksjob og hver fjerde arbejder under ti timer om ugen prøv en gang at overveje hvor mange flere vi har rykket fra offentlig forsørgelse og fået med ind i det arbejdende fællesskab

for at vende tilbage til enhedslisten stærke ordspil godt seniorliv til alle vil jeg dvæle lidt ved alle for det er vigtigt at alle får et værdigt seniorliv og derfor mener venstre ikke at de gode tilbagetrækningsmuligheder vi har i dag skal erstattes med at indføre en ret til tilbagetrækning det er vigtigt ikke sætter mennesker i boks og det synes jeg egentlig at enhedslistens forslag gør ved at betinge tilbagetrækning

antallet af arbejdsår heldigvis ser vi at langt flere seniorer skubber pensionsalderen foran sig og forbliver i arbejdsfællesskabet men på nedsat tid det skal vi

og vi skal arbejde for at de personer der har brug for det kan trække sig helt eller delvist tilbage mens de der kan og vil skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet så imødekommer vi både den enkelte og virksomhedernes hunger efter kvalificeret arbejdskraft venstre kan ikke støtte forslaget og jeg skal hilse fra den konservative ordfører

og der er det altså vores udgangspunkt og princip at det skal være med udgangspunkt i den enkelte og ikke en ret baseret på antal

tilbagetrækning på hvor mange år man har arbejdet mener jeg at en naturlig følge bør være at perioder med ledighed ikke tælles med

delvist og tælle akademikeres studiearbejde og overarbejde med og når man så skal gøre det store regnestykke op

det entydigt vil vise at de lavtuddannede arbejder væsentlig mere end akademikerne over et livsforløb hele tankegangen er efter min bedste overbevisning både absurd og arbitrær

rimelighed i at håndværkere skal kunne gå tidligere på pension end akademikere hvis deres sundhedstilstand er ens og de måske i øvrigt over et liv har arbejdet nogenlunde lige meget dog er det tilfældet at håndværkere og akademikere gennemsnitligt vil have en forskellig sundhedstilstand hvilket er reflekteret i at akademikeren har en restlevetid som tres årig der er cirka to år længere end den faglærte denne ulighed har store dele af venstrefløjen været meget optaget af

så måske hvis man skulle bruge det her ræsonnement konsistent burde man være mere optaget

forskelle på baggrund af uddannelsesniveau men det får man selvfølgelig ikke den samme bekvemme fortælling ud af

men også en udvikling mod en bedre helbredstilstand

en og halvfjerds procent

for ti år siden var det tal tre og tres procent det store flertal oplever på alle observerbare punkter fremgang det er ikke kun økonomisk meningsfuldt men også fuldstændig rimeligt at vi tilpasser pensionsalderen til levetiden

det brede flertal er der nogle som har en dårlig helbredstilstand folk som er nedslidte det havde vi også i to tusind og seks

gøre noget konkret målrettet for

ville jeg have langt større sympati for forslaget

er et udtryk for millimeterretfærdighed jeg synes det er et udtryk for en teoretisk idé

i virkeligheden fokusset på de reelt nedslidte og vi stemmer imod

ved siden af det og den diskuterede vi separat under det sidste forslag det er lidt vigtigt at

at man ved siden af en ret til tidlig tilbagetrækning bestemt af antal år på arbejdsmarkedet og ikke bestemt af hvor nedslidt

på grund af arbejdsulykker eller kroniske sygdomme

har mulighed for tidlig tilbagetrækning det ordføreren er modstander af

får en ret til lige så mange gode seniorår

hvad med den periode man har været ledig midt i perioden skal den trækkes ud

med så ville der komme en diskussion og en forhandling om hvordan

er det vi som eksempel har beskrevet i enhedslistens forslag og der er de spørgsmål som ordføreren stiller

det der hedder praktik i et studieforløb

antal år på arbejdsmarkedet og der er også taget højde for spørgsmålet om de deltidsansatte så jeg kan opfordre ordføreren til at studere vores forslag

tælle med det var sådan set det jeg fremførte at det mener jeg også skulle tælle med ligesom jeg mener at deltidsarbejde kun

god politik

jeg også sagt til medierne når de har ringet for at høre alternativets mening om enhedslistens godt seniorliv til alle i alternativet er vi inspireret af den tyske model hvor tyskere der har været fem og fyrre år på arbejdsmarkedet kan trække sig tilbage som tre og tres årige

præsentation af pensionspakken lægger den tyske regering vægt på at nedsættelsen skal ses som en anerkendelse for mange års tro tjeneste det er ikke noget folk får forærende det er noget de selv har gjort sig fortjent til siger de med i opgørelsen over de fem og fyrre år på arbejdsmarkedet tæller eksempelvis almindeligt lønarbejde læretid og visse former for videreuddannelse derimod tæller eksempelvis eksempelvis studier på universitetet ikke med dermed vil ufaglærte folk med kortere uddannelser få glæde af reglerne den tyske regering forventer faktisk at tohundredetusind tyskere årligt vil kunne trække sig tilbage efter de nye mere lempelige regler

nu ved jeg godt at enhedslistens model adskiller sig noget fra den tyske

at enhedslistens model har så mange fællesnævnere med det som

den tyske model at der er meget mere der samler os end der skiller os derfor synes jeg at enhedslistens udspil er et glimrende oplæg til forhandlinger om et godt fleksibelt pensionssystem

mener vi skal i gang med at sy sammen så snart de herrer og damer regeringen er historie blot og danmark

dermed vil jeg ikke sige at alle partier der ikke lige støtter vores

så bare er ukonstruktive det er de kun hvis ikke de kommer med nogle konkrete forslag og det er jo derfor at jeg er glad for ordførerens indlæg så kan vi tage en længere snak indtil videre desværre kun med os selv og hinanden og ikke med de andre partier men det er jo den vej vi skal for der er altså tusindvis af mennesker derude der gerne vil have et svar på hvad med mig ved en stadig forhøjet

redegøre for det

fremrykker den aftale om pensionsalder som

vi har indgået i fem år for så får vi mulighed for at investere massivt

og med en fremrykning at der vil være mennesker

ikke kan blive på arbejdsmarkedet sådan er det allerede i dag og jeg tror at

enten fysisk eller psykisk eller på andre måder

vi rigtig kede af at regeringen lukkede den seniortænketank som

sr regeringen havde nedsat for jeg tror at vi har behov

til gengæld har

antal år på arbejdsmarkedet der er så mange andre faktorer også i fremtidens arbejdsmarked som kommer til at spille ind på

hvordan vores arbejdsliv

nedslidt eller i risiko for det så skal der sættes ind med en

den her folketingssal i den her uge om om det psykiske arbejdsmiljø det er enormt vigtigt

forebygge langt bedre der men det er ikke nødvendigvis antallet af år på arbejdsmarkedet der afgør hvad det er for en nedslidning man bliver udsat for og derfor

skal det være fleksibelt og ikke i forhold til hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet og hvilken teknologi der så udvikler sig men i forhold til det enkelte menneske og

model for hvordan man beregner det det skal jeg så ikke bruge min taletid på jeg er udmærket klar over at ordføreren er opmærksom på spørgsmålet om en seniorførtidspension det diskuterer vi under det næste punkt så

selv om jeg ikke mener at det løser problemet det der er det helt store problem ved de radikales forslag er at en bedre seniorførtidspension og mange andre vigtige ting skal finansieres ved en stadig højere pensionsalder idet man jo støtter regeringens tanker om en yderligere forhøjelse og så er det jo et lillebitte skridt frem og tre kæmpeskridt

en pligt til det fordi alternativet er og det var derfor jeg bragte de forskellige elementer ind fordi det

som er afhængig af hvor mange år

kan vurdere at fordi man fremrykker en aftale om pensionsalder som ordføreren ved og har påpeget allerede er

så skulle det betyde et skridt tilbage tværtimod det betyder at vi så kan investere massivt i de næste generationer for alternativet er jo at vi ikke gør det og efterlader regningen der

uretfærdighed der er i forhold til deres muligheder for at få lige så mange gode seniorår som dem der har de højere uddannelser og har tjent mange penge og fundet sig nogle gode jobs som er udviklende og alt det der det er jo den kæmpe uretfærdighed

at man med de tilbagetrækningsordninger der er efterlader yderligere mange tusinde uden nogen

hånd om med nogle flere fleksible muligheder og blandt andet forebyggelse og også mulighederne for

hvis man skal have noget som netop ikke

vi bliver nedslidt det kræver at man vil prioritere og det oplever jeg ikke

værdige år som seniorer

godt bidrag til en vigtig debat så langt så godt men vi synes også

forslaget rummer en række problemer

jeg synes at ordningen er alt for firkantet

en ordning som den her vil basere sig på nogle letgennemskuelige og klare rettigheder til gengæld tager den ikke hensyn til at vores liv er meget forskellige

så synes jeg også at

haft et møde hvor alle nærmest har haft fingeren oppe og bidraget til debatten især ved at

vil være umuligt at overgå det her forslag fra enhedslisten

er blevet imødekommet eller måske ovenikøbet overgået af en anden partikammerat der lige synes at endnu flere skal have endnu flere penge

ved valget i to tusind og elleve besluttede at efterlønnen skulle ødelægges

enhedslistens forslag er ikke bare en genindførelse af efterlønnen men en kraftig forbedring forslaget betyder at rigtig mange mennesker vil kunne gå på den her nye efterløn som seks og halvtreds

og halvtreds årig og ikke bare på den gamle efterlønssats men på fulde dagpenge

overbudspolitik altså

ser altså hellere i sf at man bruger pengene mere præcist sådan at de målrettet hjælper de mennesker der virkelig har brug

stedet for

i enhedslistens forslag

enhedslistens forslag behandler man borgerne ens uanset hvilket liv de har haft sf synes det er et godt bidrag fordi det holder den helt nødvendige debat i gang om hvordan vi kan skrue en model sammen for vores seniorer og jeg synes det er et interessant bidrag man har jo også her i

forslag forsøgt at lade sig inspirere af er

den tyske model og delvis

ikke lykkedes at skaffe et flertal imod ødelæggelse af efterlønsordningen og så konkluderer man at

det er så bare ærgerligt hensigten med det her er at sikre nogle rettigheder

på arbejdsmarkedet så de ikke skal stå med hatten i hånden eller blive tvunget til at arbejde til de falder døde om det er jo sådan set grundtanken i det

så spørger jeg bare hvilke rettigheder har ordføreren så

øvrigt er enige om at forsvare når vi diskuterer spørgsmålet

ikke synes er så stærkt er at man her giver mulighed for

efterløn men en væsentlig forbedret efterløn nemlig til fulde dagpenge

som seks og halvtreds årig der synes jeg simpelt hen man rammer ved siden af skiven i enhedslisten det må jeg sige jeg ville hellere bruge pengene

selv om man om man er gået på arbejdsmarkedet som seksten

behøver man jo ikke at være nedslidt det afhænger jo også af hvilket arbejdsliv man har haft og hvilket liv man i øvrigt har levet

stillet et forslag om en egentlig nedslidningspension hvad jeg er med på også har nogle svagheder det

give nogle flere mennesker en hjælpende hånd

fordi ordførerens parti selv har været med til at

findes en satspuljeordning som udhuler dagpengenes

udhuler dagpengenes værdi så jeg er da ked af at ordføreren betragter

forsikre en mod arbejdsløshed her taler man om at give nogle mennesker

uden nogen modkrav altså alene for at gå hjemme på på dagpenge i en ti års periode

en sådan efterlønsting

forsikret i sin a kasse for at nyde godt af ordningen det vil sige

er de samme krav som der er i forhold til at opnå ret til dagpenge og i forhold til satsen som åbenbart er et stort problem er det jo sjovt nok at det er sfs ordfører der påpeger

det synes jeg ikke andre ordførere har været så meget inde på de har mere forholdt sig til princippet og det har også været lidt mere relevant kan man sige fordi

er princippet man tager stilling til her men altså der må jeg

forsvare det forslag som enhedslisten

og som der faktisk ikke skal stemmes om her

en understøttelse på dagpengeniveau fra det øjeblik man er nødt til at forlade arbejdsmarkedet

et langt mere rimeligt forsørgelsesgrundlag frem til folkepensionsalderen end de muligheder der er hvis man har mistet sin dagpengeret efter to år og ikke kan genoptjene den hvis man kommer på kontanthjælp med loft og det hele og afhængighed af ægtefællens

derfor undrer det mig virkelig og jeg synes det er sørgeligt og ærgerligt at det lige nøjagtig er fra sfs

man skal høre kritik for at vi vil sikre folk der har været på arbejdsmarkedet i rigtig mange år et rimeligt forsørgelsesgrundlag frem til

en stadig fjernere folkepensionsalder for det er jo det der er drivkraften bag det her forslag det må jeg sige til alle de andre ordførere også specielt til de partier som går så varmt ind for at forhøje folkepensionsalderen

at kigge på den tyske model der også bygger på antal år på arbejdsmarkedet grunden til at vi har

at der er et stort flertal i det her folketing der er fast besluttet på at hæve folkepensionsalderen i takt med en gennemsnitlig stigning i i levealderen den diskussion ville jo have været anderledes hvis man havde

hvis man havde sikret ordentlige muligheder for at komme på førtidspension

hæve folkepensionsalderen så tror jeg ikke vi havde diskuteret sådan nogle forslag det er det der er drivkraften og det synes jeg at vi argumenterer for hver eneste gang vi tager den her diskussion så er det fair nok at man siger nej lige den model kan vi ikke lide så savner vi bare stadig og det vil jeg blive ved med at efterlyse konkrete forslag til hvordan vi hjælper de mange mange mange tusind mennesker der bliver skoldet hver gang man sætter folkepensionsalderen i vejret og det har vi altså ikke hørt endnu jo om lidt skal vi diskutere et konkret forslag som enhedslisten vil betragte som en forbedring af seniorførtidspensionsordningen helt klart men man må bare erkende

en meget lille gruppe af den meget meget store gruppe der bliver hægtet af hver gang

og siger hvorfor skulle man dog ikke nå til

et rimeligt forsørgelsesgrundlag og her bliver jeg bekræftet i at

holdt et møde hvor partikammeraterne i enhedslisten skiftevis har rakt fingeren op

højest mulige ydelser men det er simpelt

hvordan kan herre finn sørensen finde på at blandt de to ting sammen i den forbindelse er det jeg siger at hvis man virkelig ti år før folkepensionsalderen mener at man skal have det der svarer til fulde dagpenge hvilke andre grupper i samfundet skal så ikke også have et rimeligt forsørgelsesgrundlag

være på højeste dagpengesats

der er nogle styrker i det her forslag og flere gode

at man ender på en meget høj forsørgelse som vil trække rigtig mange mennesker over på den her ordning

betale for det og der er det bare at jeg i den forbindelse argumenterer for at

kan bruge pengene mere målrettet men nu er

mellem at have selv et ufaglært

er meget meget stor hvis der er tale om et fuldtidsjob så enkelt er det og det er en kritik som vi er enige om i mange andre sammenhænge

ret til seniorførtidspension hvis man ikke kan arbejde mindst syv en halv timer om ugen helt grundlæggende vil jeg gerne understrege at jeg er modstander af centralt fastsatte grænser for hvornår man er i stand til at arbejde og hvornår man ikke er det jeg mener det er afgørende at vi holder fast i at tilkendelse af seniorførtidspension skal bero på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes samlede situation præcis som det også er tilfældet ved

nu engang har der er en række forskellige ordninger der kan hjælpe seniorer som nærmer sig folkepensionsalderen

det er den retning vi skal fortsætte i blandt andet ved at sikre fleksible arbejdsvilkår for seniorer som godt kan arbejde også selv om

fuld kraft inden jeg tillader mig at gå videre i det spor vil jeg gerne præcisere hvad formålet er med seniorførtidspension og dermed også hvad formålet

blev indført med tilbagetrækningsaftalen i to tusind og elleve for at sikre en hurtigere og enklere adgang til førtidspension for nedslidte personer der er tæt på pensionsalderen seniorførtidspension er alene en mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af

målrettet personer der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv og som har op til fem år til folkepensionsalderen arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang at man ikke er i stand til at forsørge sig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob præcis som det også gælder efter de almindelige regler om

det synes jeg er en fornuftig og rigtig ordning for vi skal ikke bare sende mennesker på

de har nået en bestemt alder med seniorførtidspension sikrer vi en mere smidig sagsbehandling for de mennesker der er tæt på folkepensionsalderen

modsat de almindelige regler for førtidspension skal kommunen alene tage stilling til om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de job og jobfunktioner som borgeren vil kunne varetage her og nu

ressourceforløb eller virksomhedspraktik det er ellers et krav i

eller iværksættes udviklingstiltag betyder også at målgruppen for seniorførtidspension adskiller sig fra målgruppen for fleksjob

de meget få timer om ugen det er rigtigt som

i bemærkningerne til beslutningsforslaget at vi i dag kan tilbyde fleksjob til mennesker der

aktuelt har en så begrænset arbejdsevne at de kun kan arbejde

meget få timer til at starte med men her er det også vigtigt at holde fast i at de få timer skal blive til flere inden for en rimelig periode der lægges også her vægt på udviklingsperspektivet det står klart i lovgivningen at borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne kun kan tilkendes et fleksjob i meget få timer hvis de har et udviklingspotentiale sf henviser til denne helt særlige mulighed som begrundelse for at

sf skriver også direkte i bemærkningerne at man i dag kan få afslag på seniorførtidspension når der er en hypotetisk mulighed for at man kan klare et fleksjob det gælder uanset hvor få timer eller minutter personen kan arbejde i fleksjob men det er forkert for når en borger søger om seniorførtidspension skal kommunen kommunen udelukkende se på borgerens aktuelle arbejdsevne og ikke på om borgerne kan udvikle arbejdsevne i

det betyder kort og godt at man ikke kan få afslag på seniorførtidspension med den begrundelse at man til en start kan varetage et fleksjob på meget få timer lad mig dernæst også minde om at der i to tusind og seksten

tilkendt cirka otte tusind fire hundrede nye førtidspensioner

fem hundrede blev tilkendt til personer på over tres år det er faktisk nogenlunde det samme antal som blev tilkendt før reformen af førtidspension og fleksjob der bliver altså fortsat tilkendt mange

over tres år også selv om udviklingen i brugen af seniorførtidspension ikke giver det indtryk udviklingen i brugen

skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob som trådte i kraft den første januar to tusind og tretten og som dermed også forandrede behovet og grundlaget for

have mulighed for at kunne bidrage på arbejdsmarkedet med de ressourcer som den enkelte har

blev fleksjobordningen i højere grad målrettet personer med en begrænset arbejdsevne

tilskuddet det er højere end den maksimale

for gifte eller samlevende som modtager cirka

nedsat arbejdsevne nu kan få et fleksjob og fortsætte med at være en del af arbejdsmarkedet og dermed også

det arbejdende fællesskab

altså stor betydning for rigtig mange mennesker at de kan fortsætte med at være en del

og have arbejdskolleger i stedet for at skulle forlade arbejdsmarkedet før tid tidligere var det

muligt at få et fleksjob medmindre man kunne arbejde mindst tolv timer om ugen lige nu kan vi glæde os over at cirka tyvetusind mennesker i et fleksjob

af dem er over tres år og vi kan se at stadig flere personer over tres år bliver visiteret til at begynde i et fleksjob i to tusind og elleve påbegyndte cirka seks hundrede personer over tres år et fleksjob i to tusind og seksten var det mere end fordoblet til cirka

er positivt at flere har fået muligheden for langsomt at nedtrappe arbejdslivet inden de

og det vidner jo om at vi nu i højere grad end tidligere formår også at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet

har været mindre end man beregningsteknisk forudsatte tilbage i

elleve hvor man jo ikke kunne tage højde for de nye regler

også tidligere i dag gjort opmærksom på at ni ud af ti borgere der har ansøgt om seniorførtidspension rent faktisk

noget der tyder på at det lave antal tilkendte seniorførtidspensioner skyldes en restriktiv eller problematisk

sendte styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering også kaldet star sidste sommer en ny guide ud til både kommuner og borgere om seniorførtidspension for at øge kendskabet til ordningen manglende kendskab skal i hvert fald ikke være årsagen til

også snarest sende et opfølgende brev til kommunerne for at fastholde fokus på ordningen og også tage nogle af de bemærkninger med der har været under debatten her i folketingssalen og der er det værd at

har nævnt det blandt andet i dag

dansk folkepartis ordfører herre bent bøgsted som jo har sagt at

mener at der er behov for at gøre noget yderligere

at gøre opmærksom på hvordan reglerne

men tilbage til sfs forslag hvor sf helt konkret ønsker at dømme mennesker ud af arbejdsmarkedet hvis deres arbejdsevne lige nøjagtig falder under en timegrænse jeg er enig med sf i

vi har en række gode ordninger og

fysisk hårdere og medføre risiko for nedslidning i en tidlig alder

anerkender også at det går den forkerte vej for dele af vores arbejdsmiljø og det er vigtigt at vi ikke glemmer selve årsagen til nedslidningen for en del af løsningen er at der sker en effektiv forebyggelse på arbejdspladserne og at arbejdsgiverne også lever op til deres ansvar

blandt andet også derfor at vi i øjeblikket diskuterer nedsættelse af et ekspertudvalg som skal være med til at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen

tænke på nogle andre måder at sikre at vi værner om vores arbejdsmiljø på til det kan jeg så også sige at jeg i går havde fornøjelsen af at mødes med

tænke frit i forhold til en langt bedre arbejdsmiljøindsats

virkelig blev kvitteret for at de nu også bliver en del af arbejdet lad mig afsluttende sige at

som sf har har præsenteret her i dag

jeg har mulighed for det men det skal

jeg synes faktisk at det er er meget meget vigtigt uanset hvad man mener om nogen af de her aktuelle problemstillinger at vi løbende har fokus på den del

seniorerne på arbejdsmarkedet som jeg også må erkende har nogle vanskeligere vilkår

og uagtet hvad der tidligere måtte være besluttet i forhold til

tænketanke har jeg også noteret mig det budskab

politikere i dag har sendt om vigtigheden af at have en aktiv seniorpolitik

gerne i dag sende et signal om at det også er en af de ting jeg selv

hvordan man måske i højere grad kan tænke politikområderne på tværs ikke mindst for at styrke seniorernes

årsagen til at der er så få der søger ind i ordningen

et godt initiativ sidste år og det er godt at ministeren gør det igen men kan ministeren nærme sig et

er en målsætning i sig selv at få folk til at gå på seniorførtidspension men man forsøgte dog i

kommet lidt tættere på

kendskab og om hvordan kommunerne arbejder

med hele spørgsmålet som

gennem flere debatter her

har sat fokus på kan dække over

man faktisk har en mulighed for

en ordning som man som man i dag måske ikke er god nok til at have viden om

et rigtigt svar på det spørgsmål men jeg tror at en del af det vi står over for

i forhold til hvordan regelsættet er i dag

ikke har været godt nok kommunikeret for nu

også man skal have det men man kan dog godt lave en sammenhængende argumentation for hvorfor man ikke synes at man skal have

noget klogere på de ordninger der er vi er også blevet klogere på at der er nogle af dem der godt kan blive snakket lidt mere om og blive orienteret lidt mere om jeg synes at vi har haft en rigtig rigtig god debat nu drejer det sig så om seniorførtidspensionen

vi er sådan set helt enige i at seniorførtidspensionsordningen ikke har løst problemerne for vores nedslidte og også at den seniorfleksjobordning som

faktisk ikke kan kaldes en løsning

ikke mindst fleksjobreformen som har fået færre på

færre fleksjobbere i arbejdsløshed er vi så i mål nej overhovedet ikke men det håber jeg på at vi kommer og derfor glæder jeg mig også rigtig meget til når vi

de her reformer og kigge på eventuelle forbedringer

har et hårdt job altså dem som er nedslidte

dem som især venstrefløjen haft meget fokus på i dag det er selvfølgelig vigtigt at sikre at mennesker som er nedslidte og ikke kan arbejde har et forsørgelsesgrundlag men fremtidens seniorpolitik skal have

udgangspunkt at flest mulige bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet så længe som muligt vi mener at det er bedre at arbejde for

og øge rummeligheden på arbejdsmarkedet så flest mulige kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig skal vi også

begik en fejl da den lukkede sr regeringens seniortænketank

men nu handler det så om at få evalueret

og fleksjobreformen og kigge på problemerne og få dem landet rigtig godt og så handler det om at få stoppet regeringens planer om at tvinge de nedslidte til at arbejde endnu længere jeg er dog ikke så sikker på at det sf foreslår er den rigtige løsning

da jeg afventer en evaluering af de her reformer som

til det der står så kan socialdemokratiet ikke støtte forslaget men det er vigtigt for mig

at det er en vigtig debat vi har og vi kommer også til at diskutere det endnu mere når vi skal til at

men de argumenter som man bruger mod det som jeg godt nok ikke synes er særlig stærke men jeg anerkender at

til seniorførtidspension så kunne

side ser det som

og det er ikke de syv timer det skal komme an på men det at man lægger et et timetal ind så det gør det meget lettere tilgængeligt for a kasser

derfor synes jeg da vi skal tage den diskussion og jeg ved jo at både

heller ikke et sekund i tvivl om at vi kommer til at diskutere det

også rigtig mange mennesker som vi også har snakket med som er startet med færre timer

har fået flere timer i dag og for dem ville det jo måske have været rimelig skidt hvis vi havde

minimumstimetal

jeg anerkender at man kan argumentere på den måde som herre leif lahn jensen gør

de skal have nogle gode år som seniorer derfor er det at

i møde i forhold til seniorførtidspensionisterne

et timetal ind så det gør det meget lettere tilgængeligt for alle parter

jeg

gøre hvad vi kan for at sikre at

kan trække sig tilbage i god ro og orden det var det der lå til grund for

forlade arbejdsmarkedet når man kunne godtgøre at man var nedslidt i det arbejde man havde

forligspartierne seniorførtidspensionen ind under paraplyen og så blev det lidt

og at man skal igennem den samme behandling og at man skal være meget meget nedslidt for i det hele taget

i betragtning til at få en seniorførtidspension

ret til en seniorførtidspension hvis man har en arbejdsevne

det har vi fuld forståelse for jeg er

vi skal også tage hensyn til dem der gerne vil have et fleksjob og blive på arbejdsmarkedet

mulighed for det så jeg tror at man skal se det som

stå med hatten i hånden og bede om at få lov

skal være mere håndfast

seniorførtidspension eller seniorfleksjob og

at det er den vej man skal se på

kan få det i stedet for en seniorførtidspension det er ikke sådan jeg

står der og

igennem en finanslov hvis man skal man skal se de penge jeg vil ikke garantere for at regeringen

sige noget om det er trods alt

er vi i hvert fald positivt stemt over for vi kan så ikke lige stemme for forslaget

og vi synes også at det er noget der skal arbejdes videre med

der burde være et kæmpestort flertal der synes at vi skal have en

en aftale men jeg kan også godt høre at det er noget der skal ordnes i den forligskreds der har med seniorførtidspension og fleksjob

jeg går jo ud fra at herre karsten hønge også dér

få det her tilbud til at passe til

nu i dag er seks hundrede og halvtreds mennesker der

og tyve ville have otte tusind omfattet

sådan at vejledningen omkring seniorførtidspension er noget der skal aftales i forligskredsen om

førtidspension og der vil det være oplagt

så skal de i betragtning til en seniorførtidspension eller til

det var det der var vores indgang til det dengang

det er sådan reglerne er men det er desværre ikke det der bliver sendt ud til kommunerne så jeg vil råde herre karsten hønge til at tage det op i forligskredsen og se

den her vejledning der bliver sendt ud til kommunerne

skal være i forhold til at få den almindelige førtidspension

bliver ved med at sige at seniorførtidspension er rykket ind i forligskredsen om førtidspension mig bekendt blev der ikke foretaget nogen ændringer i lov om social pension når det drejer sig om seniorførtidspension det er jo herre bent bøgsted der er en del af det forlig for det var dansk folkepartis figenblad skråstreg undskyldning for at forringe efterlønsordningen

med min bedste overbevisning forligspart i spørgsmålet om seniorførtidspension det er enhedslisten og sf

men det kan vi jo spørge ind til det kan vi få ministeren til at afklare en gang for alle er det en del af

er det ikke og hvis ikke det

seniorførtidspension det er

helt klart men det er vores opfattelse at det ligger derinde i det forlig men lad os få det afklaret af ministeren en gang

der hedder seniorførtidspension det skal vi da have afklaret så vi kan finde ud af hvem det er vi skal trykke på maven for at få en ordentlig ordning så det må vi bare i fællesskab bede ministeren

få timer om ugen alligevel kan få tildelt en

i bemærkningerne til beslutningsforslaget

meget om værdighed en værdig tilbagetrækning det kan ingen jo være uenig i at vi skal sikre og netop derfor

indførte vi i forbindelse med tilbagetrækningsaftalen i

seniorførtidspensionen som netop har det klare formål at sikre at personer der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv får en hurtigere og en enklere adgang til førtidspension seniorførtidspension er alene en mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension det er altså ikke tænkt som en udvidelse af retten til førtidspension

derfor heller ikke en ny efterlønsordning seniorførtidspensionen er målrettet personer der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv og som har op til fem år

til folkepensionsalderen arbejdsevnen skal fordi der her er tale om førtidspension være nedsat i et sådan omfang

stand til at forsørge sig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob præcis som det også gælder

men modsat de almindelige regler skal kommunen ved seniorførtidspension alene tage stilling til om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til job som borgeren umiddelbart vil kunne varetage uden at der iværksættes tiltag der har til formål at udvikle arbejdsevnen kommunen skal altså ikke til at rode rundt i værktøjskassen og sende borgeren i praktik eller ressourceforløb som jo er kravet i almindelige sager om førtidspension så når vi taler om værdighed

synes jeg faktisk at lige præcis den her ordning er udtryk for værdighed vi skal jo ikke bare sende mennesker på førtidspension fordi de har opnået en bestemt alder vores seniorer skal have lov til at bidrage med det de kan

at være en del af arbejdsfællesskabet derfor nytter det heller ikke noget at vi fastsætter grænser for hvornår man kan arbejde og hvornår man ikke kan og når sf sf meget eksplicit skriver at ordningen ikke virker fordi alt for få får gavn af den

ikke enig for lad mig lige minde om at et år efter at seniorførtidspensionen blev oprettet blev reformen af førtidspensionen og fleksjob indført derfor giver udviklingen i seniorførtidspension ikke det fulde billede af virkeligheden

ting skal ses i en sammenhæng for formålet med reformen af førtidspension og fleksjob er jo at flest mulige skal have mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet med de ressourcer som den enkelte har derfor blev fleksjobordningen i højere grad målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne vi kan så se at stadig flere seniorer bliver visiteret til og begynder i fleksjob det synes jeg vi skal glæde os over det er jo netop et tegn på at vi ikke opgiver nogen bare fordi de kun kan arbejde få timer om ugen

det heller ikke overraskende at tilgangen til

hvad man beregningsteknisk nok har forudsat i to tusind og elleve før vedtagelsen

ud af ti borgere der ansøger om seniorførtidspension faktisk har fået den tilkendt

intet der tyder på at det lave antal tilkendte seniorførtidspensioner skulle skyldes en restriktiv praksis ude i kommunerne eller at regelsættet ikke virker sådan som man kan

bliver forsøgt tegnet et billede af men som jeg tidligere har været inde på handler det nu om

udbredt kendskabet til ordningen så endnu flere kan få glæde af den for venstre er det helt afgørende at flere danskere bliver en del af arbejdsfællesskabet og vi ønsker at færre er afhængige af de offentlige kasser vi skal ikke opgive mennesker ved at parkere dem på offentlig forsørgelse alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsfællesskabet for der er brug for alle uanset om du tredive eller tres om du kan arbejde syv og tredive eller blot

den konservative ordfører og meddele at

man behandle dem på en anden måde ved at de har en anden måde de skal visiteres på og man undersøger deres potentiale på en helt anden måde

om en af de ting der kunne gøre ordningen mere attraktiv og let forståelig og let tilgængelig og håndterbar for både a kasse og jobcenter ville være at man sagde fordi de er en helt særlig målgruppe der netop ikke skal udvikle en arbejdsevne fordi

for at få en seniorførtidspension mere indviklet er det sådan set ikke selv om enhedslisten godt kunne tænke sig at der blev fremsat et andet forslag

dengang man skulle

er blevet udhulet af den senere reform af førtidspension

opfattelsen af at det er to forskellige ordninger for hvis man

en ansøgning om seniorførtidspension er klart beskrevet

en ansøgning om førtidspension der dog er betinget af et antal år på arbejdsmarkedet og at man er fem år fra folkepensionsalderen det er den eneste forskel det gør så at man

gennemgå arbejdsprøvninger men så skal kommunen foretage en umiddelbar vurdering men det kommunen skal vurdere

de samme kriterier som man vurderer arbejdsevnen

og det er derfor jeg må sige at ministeren

at seniorførtidspensionsordningen som den blev

ikke er nogen udvidelse af retten til førtidspension det var lige nøjagtig derfor

til en hurtigere tilkendelse af en førtidspension man ville have fået alligevel eller til et hurtigere afslag

at der er mange der ikke kender ordningen og den anden årsag kan være at kommunerne siger til folk der kommer og gerne vil have en seniorførtidspension det kan du godt glemme for din arbejdsevne er slet ikke reduceret i et omfang så du overhovedet kan komme i nærheden

det er jo det grundlæggende problem

de alt alt for stramme kriterier der skal til for at få en førtidspension og det er nøjagtig de samme kriterier man skal vurdere

det går i den rigtige retning fordi det sætter et timetal ind og det tror jeg man er nødt til hvis man skal have gjort op med det princip at kommunen skal vurdere borgerens arbejdsevne og det skal være helt åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen før man kan få

vist sig at kommunerne nærer en grænseløs optimisme på borgernes vegne

rammer dem der gerne vil have seniorførtidspension så rigtig godt at komme ind på det så kan vi diskutere

at den bliver sat i vejret hele tiden

være til nytte for færre og færre personer efterhånden som folkepensionsalderen bliver sat i vejret det var derfor enhedslisten sidste år

forslag om at det ikke skulle hægtes op på

at man satte en aldersgrænse ved fem og halvtreds år og at man rykkede

stemt ned og desværre stemte sf

som trækker i den rigtige retning og det støtter vi selvfølgelig også uden yderligere betingelser og ændringsforslag

finansieringen kan diskuteres

med det beløb der lå i seniorførtidspensionsordningen da den blev

får ret til en seniorførtidspension hvis de ikke kan arbejde minimum syv en halv timer om ugen det er jo et forslag som lemper lemper adgangen

førtidspension idet adgangen til pension vil basere sig på et

en individuel konkret vurdering liberal alliance støtter ikke

mener at det trækker i den forkerte retning når man dropper den konkrete individuelle vurdering for i stedet for at fastsætte konkrete grænser for hvornår

på en passiv offentlig forsørgelse jeg synes jo det er rigtig positivt at vi har gjort det sværere for kommunen at parkere folk

i at når enhedslisten synes at det trækker i den helt rigtige retning

timer om ugen vi ved at det skaber øget livskvalitet og jeg synes ikke det er rimeligt at vi herfra skal fastsætte en grænse og sige hvis du ikke kan arbejde mere end det

her taler vi altså om seniorer der har knoklet hele livet er fem år fra folkepensionsalderen og som højst kan arbejde en

bruger fru laura lindahl ikke bare sin egen værdimålestok på dem til det der passer ind i fru laura lindahls

til et gladere menneske og der synes jeg

der kan veksles til en lille smule god alderdom så lad os nu få den

og halvtreds personer der har fået gavn af ordningen

det betyder efter vores mening at ordningen skal have lidt hjælp

det fint at en person

bare hvis man forestiller sig

kun har syv en halv times

og man skal have en pensionstid på tredive år

meget lidt et menneske kan yde passe børnebørn eller eller gå til ting og hvis det bliver endnu lavere får vi jo folk siddende i alderdommen der er

og ikke kan få noget som helst ud af deres otium vi må simpelt hen levne mennesker muligheden for efter et langt hårdt arbejdsliv

aftalen om en

mennesker der ikke kan arbejde på fuld tid og har under fem år tilbage til

pensionering får direkte adgang til seniorførtidspension så på nogle måder er det jo en ordning der går længere end det forslag som

foreslået i radikale venstre til gengæld synes vi at tingene hænger sammen blandt andet fordi

hvordan er det at vi investerer i de

den seniorførtidspensionsordning der findes nu jeg tror så

ikke er kommet bag på men for os har det måske nok

der har fået tilkendt seniorførtidspension

ordninger vi er også villige til at diskutere

kalde det noget andet for jeg synes nogle gange at det

for at

på pension fordi de er i risiko for nedslidning

det er det vi foreslår med vores forslag til

en oplagt diskussion at tage

støtter vi op om mange af intentionerne her men kommer altså ikke til at stemme for

har det været en del af en debat om hvordan vi tager hånd om seniorerne og i den forstand har det da spillet en selvstændig rolle for vi har jo helt åbenlyst et problem med den nuværende seniorførtidspension da den blev indført i to tusind og elleve for ligesom at samle op efter ødelæggelsen af efterlønnen blev det skønnet at cirka otte

siden blandt andet at flere i fleksjob men de nuværende cirka seks hundrede og halvtreds personer er så langt fra målet at vi bør gøre noget

pensionen tilkendt men meget få søger

der være flere grunde til jeg har snakket med en række a kasser og jobcentre om det her og i nogle tilfælde skyldes det rent faktisk ukendskab

eller nye vejledninger måske kunne rette op på og der har vi også hørt at ministeren vil tage et initiativ så forhåbentlig kan det rette op på noget af det men for det meste

hører jeg faktisk i højere grad at der er

hele konstruktionen jeg er rigtig tit stødt på bemærkningen om at seniorførtidspension kun adskiller sig fra den almindelige førtidspension ved at man kan få afslaget lidt hurtigere og hvis det er den måde man går til ordningen på ja så motiverer man jo heller ikke medlemmerne af en a kasse eller borgere der kommer på jobcenteret til

i dag kan man få afslag på seniorførtidspension hvis der bare er en mulighed for at kunne klare et arbejde uanset

drejer sig om nogle få timer eller ja faktisk nogle få minutter det er uværdigt og samtidig lægger det gift for ordningen til gengæld er vi i

til at vi valgte de syv en halv time er

måske ikke nogen grund til specifikt for den her gruppe der har fem år til at de skal på folkepension at jagte dem med et lavere timetal men vi er da åbne for at diskutere

en dag men vi er meget for at det kan være

men tak for

og vi lægger ud med transport bygnings og

samt krav om uddannelse med videre med videre under den nugældende lovgivning findes der ikke meget regulering af den private parkeringsbranche det følger alene af færdselslovens § en hundrede og to og tyve c at kontrolafgift ved parkering på offentligt tilgængeligt privat område kun kan pålægges hvis der er skiltet herom

hundrede og en og fyrre b som pålægger branchen at oprette et uvildigt klagenævn herudover er der ikke regler om at et parkeringsselskab skal godkendes inden det kan udføre sit erhverv

synlige id kort eller lignende det er min grundlæggende holdning at det offentlige ikke skal blande sig i det private marked for

med reguleringstiltag medmindre det er nødvendigt jeg finder derfor også principielt at det som udgangspunkt må være op til de private selskaber selv at beslutte de krav som deres ansatte skal opfylde for at udføre deres arbejde herunder også krav til uddannelse uniformering id kort ren straffeattest med videre om baggrunden for forslaget skriver forslagsstillerne blandt andet i deres bemærkninger til forslaget der er behov for at indføre fælles regler og standarder for parkeringsselskaberne og deres ansatte af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og retssikkerheden som bilist skal man trygt kunne regne med at kontrol og udstedelse af parkeringsafgifter sker under ordnede forhold og på en ensartet måde uanset hvor i landet man parkerer

intentionen bag forslaget men ikke desto mindre rejser forslaget en række spørgsmål

det vil sige udstede godkendelsen skal det være en offentlig opgave og hvordan skal det i så fald finansieres

der ønskes med forslaget en regulering af lønforholdene herunder særlig at hindre akkordaflønning af parkeringsvagter

afgørende gør noget for bilisternes retssikkerhed eller forbrugerbeskyttelse jeg tror derimod at bilisterne hovedsagelig interesserer sig for parkeringsselskaber og deres ansatte i den situation

det var netop denne frustration som et stort flertal i folketinget imødekom i tirsdags da lovforslag

hundrede og en og fyrre b blev vedtaget nu har vi pålagt den private parkeringsbranche at oprette et klagenævn hvor parkeringsafgifter pålagt for parkering på offentligt tilgængeligt privat område kan prøves det er min klare forventning at etableringen af klagenævnet foruden at give borgerne endnu bedre muligheder for at påklage en afgift også vil give parkeringsselskaberne parkeringsselskaberne et stærkt incitament til at sikre at deres parkeringsvagter udsteder kontrolafgifter retmæssigt det må alt andet lige formodes at parkeringsselskaberne griber ind over for en ansat hvis de står i den situation at de igen og igen på grund af uretmæssigt udstedte kontrolafgifter taber sager ved det kommende klagenævn min anbefaling er derfor at vi nu lader klagenævnet komme i gang og så vurderer vi løbende

ikke det vil få en afsmittende effekt på branchens branchens virke og om der eventuelt måtte være behov for yderligere regulering af branchen

synes jeg vi skal blive enige om at holde fælles fokus på

at hvis det måtte vise sig at der er behov for yderligere regulering for at sikre bilisternes rettigheder på det private parkeringsområde ja så er regeringen selvfølgelig indstillet på at kigge på det

vil styrke bilisternes retsstilling og

formand for brancheforeningen siger at det her vil være med til at gøre det til en mere seriøs branche så dem der arbejder med det både på den ene og på den

det her er nødvendigt oven i det at man har et klagenævn

på den måde vil medvirke til at holde konkurrenter ude jeg synes det skal være nemt at komme ind i alle brancher den regulering der er skal være der fordi den er rigtig og nødvendig i det her tilfælde synes jeg ikke at den er rigtig og nødvendig men jeg forstår godt glæden hos de etablerede parkeringsselskaber over at det bliver sværere for nye konkurrenter at komme ind

synes jeg nå men pointen er vel bare at her tillægger man jo

en branche en meget stor autoritet over for nogle kunder nemlig retten til

pålægge mennesker en økonomisk straf

det kunne rydde lidt op i det at få nogle mere seriøse firmaer ind det forhindrer vel ikke firmaer i at komme ind at

de ansatte skal have en tre dagesuddannelse

en fast bestanddel af herre karsten hønges måde at argumentere på eller mangel på måde at argumentere på at bruge skældsord

blandt alle der studerer forskellige brancher og økonomier at dem der i forvejen er inde på markederne har en interesse i at gøre det så svært som muligt for konkurrenter at komme ind på de samme markeder

hørt den sang før i forhold til andre brancher

at man kunne stille noget så urimeligt som krav til at folk ikke havde

en eller anden forbryderkarriere i baglommen når de gik ud og skulle være p vagter mener

så bilister kan klage til et uvildigt klagenævn når de er utilfredse med afgifter

synes jeg at den kan kræves der hvor det er er nødvendigt men jeg synes ikke at vi skal pålægge en privat parkeringsbranche at kræve en ren straffeattest af deres ansatte hvis de ikke mener at det er nødvendigt hvis det ikke er nødvendigt

er det faktisk et gode at folk kan komme ud fra et fængsel og få et job i brancher

siger ministeren også at det vil være en barriere i forhold til

etablere sig i den her branche det har vi også hørt tidligere i forbindelse

en barriere man skal bare søge en autorisation

det det med at skulle uddanne og søge autorisation og så videre er barrierer så er spørgsmålet alene om det er nødvendige barrierer som sikrer en ordentlig branche eller

er unødvendige barrierer som bare sikrer

myndighedsudøvelse som man udstyrer et privat firma med nemlig det at de kan opkræve en bøde eller en afgift det er jo en forholdsvis indgribende sanktion man her udstyrer

ikke forstå hvis ministeren synes at eksempel et krav om et tre dageskursus

skulle være sådan voldsomt høje krav

folk i at søge ind i branchen men også vil forhindre konkurrencen

opretholde samfundets krav til hvordan man parkerer i

det her uvildige klagenævn som er pålagt branchen sådan at de ikke selv skal behandle de klager der kommer over dem men at det overlades til nogle uvildige og jeg er helt overbevist om at det kommer til at virke jeg er helt overbevist om at private parkeringsselskaber som gang på gang taber

det vil løse problemet er jeg overbevist om

i det her beslutningsforslag synes jeg

kraftigt middel det er et indgribende middel når man udstyrer et firma med retten til at udskrive en afgift

rent faktisk er uddannet til det her det er ikke bare om jeg så må sige folk der er kommet lige fra fængslet eller

rent faktisk gennemgået et kursus de har en ren straffeattest

ikke komme fra fængslet

når det nu er sådan et forholdsvis skrapt

med den baggrund de har i stedet for at vi pålægger dem bestemte uddannelseskrav eller bestemt tøj eller at

kunne vel også have godt af at have en en ren straffeattest og

finde ud af at de har nogle ordentlige ansatte så længe vi sikrer at kunderne bliver ordentligt behandlet i det her tilfælde via et uafhængigt klagenævn så må de faciliteter

som sørger for at at virksomhederne udpeger de rigtige ansatte til at kunne leve

kan tage toppen af enhver god stemning

er det også altid herligt når nogle som i det her tilfælde dansk folkeparti og socialistisk folkeparti fremsætter forslag til at kvalificere den indsats der skal være i forhold til dem der udskriver de

vi har fra socialdemokratisk side kigget på det her forslag og vi synes der er elementer som sådan set er spændende og positive

der er nogle ordninger der sikrer nogle rammer kan være rigtig rigtig fint omvendt

synes vi også der er nogle nogle knaster som

er er mere problematiske i

altså relativt få områder hvor vi stiller det krav at man skal have en ren straffeattest for at kunne

passe et job om det lige præcis er

være parkeringsvagt at der skal være meget nidkære regler kan vi være usikre på

ind for at der er en chance for at man kan blive resocialiseret

kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen

altså noget voldsomt hvis det er sådan

ikke engang kan få lov at være parkeringsvagt det er jo ikke det samme som at vi så synes at man skal rekruttere de her parkeringsvagter direkte fra landets fængsler og lukkede anstalter

fordi vi har et andet syn på de her ting vi synes da det skal være mennesker der lever op til

ære og rimelighed i forhold til at håndtere det her

at har man begået noget dumt har man fået

få fodfæste igen helt at dømme folk

til tid og evighed synes vi er problematisk så er der også hele spørgsmålet om aflønning

kan godt forstå hvorfor det er man fra sfs og dansk

side synes at der kan være et eller

urimeligt i at man direkte i lønstrukturen

at udskrive de her bøder så kunne det godt være at vi kunne være i fred for parkeringsbøder men det kunne også være at det hurtigt kunne blive meget svært at finde en ledig parkeringsplads fordi folk ikke overholder det her

kan vi også godt være lidt usikre på på

ny ordning med et uvildigt klageorgan nemlig det her l

hvor vi jo fra socialdemokratisk side heldigvis fik bred opbakning til at der skal være en evaluering af

der synes vi det er rimeligt at man i den forbindelse også får lejlighed til at se hvordan udviklingen har været på det her område er der

tilsynet med de her parkeringsselskaber eventuelt med noget mere

noget mere opkvalificering osv

forstå at man gerne vil have at der er en vis

vi synes det er positivt at df og

vil opkvalificere indsatsen men vi synes det giver mening lige at se tiden an med det

sikker på at både dansk folkeparti

er en tydelig anbefaling fra branchen altså de tre store firmaer der i dag udgør brancheforeningen for parkeringsselskaber advarer entydigt imod at man har et aflønningssystem der unødigt opfordrer

nidkærhed og til måske en overfortolkning af reglerne det er

for der er firmaer få firmaer

bruger den aflønningsform og det giver ofte problemer

i stedet for at udskyde det på ubestemt tid fordi vi skal evaluere noget der ligger i kanten af det her

med til at vi gennemfører dele af det her

det halvdelen af beslutningsforslaget vi har problemer med vi har problemer med det med aflønningen

bliver svært at drive en parkeringsforretning

folk som har lavet noget dumt i fortiden fra at passe et job som for eksempel parkeringsvagt der går vi ind for resocialisering

resocialiseringselement der er

en mulighed at være akkordaflønnet i forhold til

opfordrer til urimelig og overdreven nidkærhed

det handler ikke om at blande sig i arbejdsmarkedets parter det handler om

andre områder sætter begrænsninger på hvilke lønformer der er det

er der andre ting der overruler retten til at indføre akkord

er at vi i udvalget kan kigge på

kan fremme det med

med med lønpolitikken

forslag eller lande en vedtagelse

vil være med til men der er også nogle elementer vi gerne

det skulle man så tro de var indimellem med den fotovognsstil de kører

helt på månen at have sådan et aflønningssystem for så skal jeg da hilse og sige at man

som foreskriver at

blander vi os som sådan ikke i om det skal være den

det her med provisionsløn er måske

jeg synes jeg fornemmer en positiv tilgang til det her

i hvert fald gerne invitere til en dialog

vi er lidt skeptiske over for at der slet ikke kan være noget element af

der er et incitament til at gå ud og skrive nogle bøder men men lad os tage drøftelsen af det

belyse det her altså hvad vil det rent faktisk have af konsekvenser jeg ser altså parkeringsvagtjobbet som et

at også folk der har været ude i noget snavs

komme ind og få fodfæste på arbejdsmarkedet igen

skal de to partier have tak for det er jo altid godt at få

at skabe tryghed og retssikkerhed for danske bilister

og jeg anerkender de gode intentioner i i forslaget der er givetvis mange bilister som føler

overholdes derfor er jeg rigtig glad for at vi faktisk lige har behandlet og og vedtaget l en hundrede og en og fyrre der pålægger parkeringsselskaberne at oprette det her uvildige klagenævn så folk kan få behandlet deres sag hvis der sker urimeligheder

jeg mener at nu skal det her klagenævn have lov til at fungere og

så langt så godt der er jo nogle andre elementer i det her forslag

men det ændrer ikke på at venstre grundlæggende er imod at vi lovgiver om lønforhold det er en sag imellem arbejdsgivere og lønmodtagere vi skal ikke til at lovgive om hvilken aflønning man skal have

selvfølgelig kan være en motivation i det men det ændrer

for at klage over det men lønforhold ønsker vi ikke at blande os i så er der det der med den rene straffeattest

det kan jeg sådan set også godt forstå intentionen bag

det det her krav om en ren straffeattest for der er jo en lang række

hvor det er højst relevant men hvis man forestiller sig den situation at

været i fængsel nogle måneder og udstået sin straf så mener jeg ikke at

det handler jo om at der er nogle parkeringsregler og så skal der skrives bøder ud hvis de regler bliver brudt så enkelt er det jo

kursus og så videre der

jo helt urimelige arbejdsforhold men det der med at lave sådan et

det koster penge og der er kun ét sted at sende regningen hen den havner til syvende og sidst ude

de her bilister det må jeg bare sige

også kunne lave en ordentlig og sund branche

mere eller mindre gjorde det her klagenævn arbejdsløst det gjorde jo ikke noget

så kan have en holdning til det er noget andet men jeg synes ikke at vi skal lovgive om arbejdsmarkedsforhold og lønforhold

de store og de velrenommerede firmaer gør det ikke

så skråsikkert endda for venstre så der er altså situationer hvor der er andre ting der overruler det man kan have lov til på arbejdsmarkedet for man kan lave nogle lønstrukturer der opfordrer til en adfærd vi ikke bryder os om

fdm og andre har sagt om det her

har jeg læst og det har jeg forståelse for

hundrede og en og fyrre virke i praksis

da vi faktisk behandlede lovforslaget l en

at stille det her forslag som et ændringsforslag eller en række ændringsforslag til lovforslaget og når jeg siger det er

fordi det giver en

sige lad os nu lige vente og se det havde man jo undgået hvis man

som ændringsforslag nå det er jo ren proces det var bare sådan lige en tanke jeg gjorde mig men vi er fra enhedslistens side enige i i samtlige de forslag til indhold i en autorisationsordning som som forslaget indeholder om end

spørgsmålet om straffeattesten

det er jo princippet om at når man har

vandelskrav i andre sammenhænge da

proces og diskussion om jeg

måske er noget der hedder bagatelgrænser

i den her sammenhæng men det synes jeg

at specielt forslaget om som vi nu allerede har været inde på her

rigtig godt forslag jeg synes ikke at man skal have akkordaflønning og provisionsløn på det her område det er en absurd tanke og det fører selvfølgelig til

er også grunden til at branchen bakker op om

megen megen nidkærhed hos p vagterne rundtomkring det er klart at

der udskrives så har det selvfølgelig en kæmpemæssig indflydelse og det fører sikkert også til meget lidt konduite

også til tvivlsomme afgifter jeg

om at man kan sætte betalingsfristen i bero

aflønningen fra antallet af udstedte afgifter vil det givet have en præventiv effekt på antallet af udstedte afgifter

at der klages meget i det her land og der er rigtig rigtig mange p afgifter som som føles uretfærdigt

vil måske føre til flere klager så der er sådan lidt modsatrettede effekter i det

jeg er lidt i tvivl om teksten i bemærkningerne

men det kan ordførerne måske afklare eller også må vi jo afklare det

autorisationsordningen indeholder et krav om obligatorisk tilknytning til klagenævnet der står i

parkeringsselskabet er tilknyttet ankenævnet

tilknytning jeg synes bestemt at der skal være en obligatorisk tilknytning

vælge en håndværker fra der ikke er tilknyttet en form for garantiordning men man vælger jo ikke selv sit p selskab man parkerer

der er altså et p selskab og der synes

uanset hvor man kører ind og hvilket p selskab

så er tilknyttet den her autorisationsordning som jeg

regulere markedet så lidt som overhovedet muligt

også kan være situationer hvor andre hensyn taler for en vis regulering

kan så diskutere hvorvidt det er tilfældet i den her situation

fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget at formålet er at øge retssikkerheden for bilisterne

også netop stemt for oprettelsen af et uafhængigt klagenævn som jeg mener er et langt bedre værktøj end at tvinge private virksomheder til at opfylde en hel masse forskellige krav

ikke nok med at det er en voldsom indgriben

en indførelse af en autorisationsordning medføre ekstra administrative opgaver som det i beslutningsforslaget ikke står klart

skal udføre eller finansiere

jeg har også svært ved at se hvordan de tiltag som dansk folkeparti og

beslutningsforslaget højner retssikkerheden for bilister i nævneværdig grad om en parkeringsvagt har en ren straffeattest eller om lønforholdene fastlægges af en offentlig myndighed har umiddelbart ikke noget med retssikkerheden for bilisterne at gøre

derimod er det efter min opfattelse en styrkelse af bilisternes retssikkerhed at vi

det giver bilisterne mulighed for at klage over parkeringsafgifter som er pålagt af private parkeringsselskaber for rigtig mange bilister har det været til stor frustration at

været enormt vanskeligt at klage over uretfærdige parkeringsbøder den frustration kommer man nu i møde og det tror jeg vil opleves som en langt større styrkelse af retssikkerheden end hvorvidt en parkeringsvagt har en ren straffeattest det vil også betyde at parkeringsselskaberne i langt højere grad vil være motiveret til at sikre at parkeringsbøderne bliver udstedt korrekt når de ved at bilisterne har langt bedre mulighed for at klage og det er jo på den måde regulering bør fungere man opstiller rammer for virksomhederne og markedet regulerer

derfor kan liberal alliance heller ikke støtte beslutningsforslaget som pålægger en branche unødig regulering og medfører øget administrativt bøvl for myndighederne så har jeg lovet

hilse fra det konservative folkeparti og sige at de heller ikke kan støtte

som er de dominerende på markedet i dag allerede lever op til at det alene handler om at man ligestiller markedet at man skaber mere fair betingelser og at man får de sidste med at den her voldsomme indgriben altså er den praksis som de i forvejen

fordi der ikke grund til at indlægge nogle incitamentsstrukturer i aflønningen der gør at man unødigt udskriver bøder til nogle der ligger lige præcis på kanten det er da klart at hvis man kan stå og kigge på

direkte betydning for ens aflønning ja så kunne det netop udfordre retssikkerheden

vi er positive over for de fleste ting men vil godt lige i udvalgsbehandlingen spørge lidt mere ind til især det

ren straffeattest hvorfor er det lige netop i den her situation vigtigt at have den med

hvor det ikke er det det hænger sammen med men måske antallet af registrerede biler

det er nogle af de ting vi gerne vil

som skal gavne bilisternes retssikkerhed det tror jeg

vi har selvfølgelig i radikale venstre siddet

og for dem der læser eller lytter til den her debat kan jeg lige sige at når en regering sender et lovforslag over til folketinget

har det været i høring men når nogle partier

det vil sige at der er en masse mennesker rundtomkring i samfundet som ikke har

hvor stort et problem det her er

er det svært for os at vurdere om der er så stort et problem ude på parkeringspladserne at det er nødvendigt at sætte et stort statsligt apparat op hvor man skal have et kursus og en ordning i i transportministeriet eller trafikstyrelsen der skal godkende selskaber vi synes sådan af principielle årsager at hvis man skal begynde at regulere noget skal man også være sikker på at det er nødvendigt at regulere

om noget andet men det er ikke sådan at vi i radikale venstre

af vores egne eller andres vælgere om at det skulle være så stort et problem at man er nødt til at sætte et stort apparat op derfor er vi ikke umiddelbart tilhængere

kan godt overbevises for det er heller ikke sådan en stor ideologisk kamp for også at være imod det men vi mangler altså

et system sidst men ikke mindst

jeg går ud fra at det vil koste nogle penge at lave en ordning hvor staten skal give autorisation til alle firmaer der vil have parkering og staten skal vel også lave et eller andet kursus til de her parkeringsvagter og kontrollere om det kursus er blevet gennemført

bilisterne og det tror jeg heller ikke de er interesseret i så samlet set kan vi

der kommer nogle gode argumenter men umiddelbart stemmer vi

ret til at pålægge borgerne en økonomisk straf i dag er der ingen kontrol med de firmaer eller de ansatte som udøver den her kontrol og ret til at stikke bøder ud det går sin glade og nogle gange skæve gang derude på parkeringspladserne det er rigtig godt at vi får et nævn og sf

først skal bekæmpe branden når man kan konstatere at der er ild det

for bilisterne

det er jo egentlig ret beskedne krav vi foreslår i forhold til den myndighed

så synes jeg da i øvrigt at vi kan snakke om udformningen af beslutningsforslaget i udvalget herunder

i den her sammenhæng vil være rimeligt at stille kravet om en straffeattest lad os da også snakke om hvordan vi

det er ikke det afgørende det afgørende for os er at vi tager nogle skridt i retning af at sikre borgernes skråstreg bilisternes

og df der finder sammen om at

om rødt og blåt så handler det bare om at dem der vil hylde den sunde fornuft

finder sammen i et samarbejde omkring det

meget lav respekt om den her gruppe af

så det her handler altså også om via noget uddannelse

for de der p vagter som jo dybest set bare gør det

er ansat til og så handler det selvfølgelig også om forbrugersikkerhed

som jeg sagde i et af mine spørgsmål kunne det måske også være godt hvis man kunne stoppe

overhovedet kom klager til det her nævn så har nogle

os at det her skulle finansieres af p selskaberne og

den brancheforening som man jo så helt automatisk vil generere ud af det her jeg går også ud fra at det dem der skal stå for

ikke at være så bekymret for det vil ikke gå fra noget andet andet

der er mange positive tilgange til det her det her med med en ren straffeattest

vil jeg da personlig godt være med til at kigge på for

chance mere her i livet og mulighed for at blive resocialiseret og få sig et job

er jo i hvert fald et faktum

har været for høje forrentninger

sig sådan på godt dansk til ekstraregninger

og sag eksemplificeret ved herning har drejet sig om

til fjernvarmeforbrugerne

det lovforslag vi behandler i dag

så må sige en del af en løsning for

en for høj forrentning og

bedre styr på men der har også været en diskussion om

gøre noget ved de regninger der allerede var indløbet og der skal det

at man kunne stoppe de regninger som ligger derude det er rigtig rigtig mange milliarder det handler om på landsplan fordi det også er rigtig mange år

opsummeret over men i en situation

flest muligt af pengene bliver på området om man så må sige i forsyningsselskaberne

kan man sige mere tekniske ting i det her forslag og der vil jeg bare annoncere at

det har været en ret kort høringsfrist for alle dem derude

høringssvarene ind og jeg synes faktisk at der bliver rejst nogle berettigede

få givet ordentlige svar på selv har

over for ministeren at vi gerne vil have en

man har det udgangspunkt at folk helst skal spares for ekstraregninger

bliver opkrævet ekstraregninger så skal pengene ikke forsvinde ud af sektoren

den vej man går vi støtter at

lapper noget på det her hul men vi vil også gerne

at stoppe at de her ekstraregninger overhovedet blev udskrevet og vi vil selvfølgelig forfølge enhver mulighed

at vende i den offentlige debat ad flere omgange og i den forbindelse har har

hvis ikke man kan stoppe det så i hvert fald begrænser

så meget som overhovedet muligt

emnet forrentning af indskudskapital det er jo sådan

kommunerne og

i fjernvarmeselskabet og derefter trækker den ud for at bruge

pengene via kommunekassen på alle mulige andre

beskatning af de borgere som

mens den anden andel af kommunens borgere som ikke bruger fjernvarme blot får et gode de får fyldt flere penge i kommunekassen mens det er den anden halvdel eller hvor stor en andel det måtte være som kommer til at betale for det det kan vi ikke leve med der er også fjernvarmeselskaber som er i i helt eller delvis privat eje og der

fjernvarmeselskaber som er andelsejede og

gøre meget ved det her område derfor er der jo siden marts pågået forhandlinger mellem regeringen og folketingets partier

området her og jeg vil da godt afsløre så meget

problematikken skal håndteres

det muliges kunst på kort sigt kan man sige hvor der lukkes af for

fjernvarmeselskaber og beholde pengene

lægger op til en modregning på hundrede

kommer til at aflevere hver en krone

for kommunerne til at at gøre øvelsen her

med med det formål at tjene penge på det

jeg har også hørt i medierne at regeringen planlægger andre initiativer som ikke skal

gennem lovgivning men gennem bekendtgørelser

der foreligger kan man sige en færdig løsning som vi i dansk folkeparti

vi grundlæggende ikke noget noget ønske om at gøre til genstand for

som som fjernvarmesektoren er ja så mener vi at det ikke er noget som skal

overskud til ejerne så det er

med med de intentioner vi går ind til de fortsatte forhandlinger

sige at vi støtter lovforslaget her som en midlertidig foranstaltning indtil

tretten om ændring af lov om varmeforsyning lov om elforsyning lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner stemmer venstre for

i venstre arbejder vi hårdt for at sikre forsyningssikkerhed og fair priser for forbrugerne og derfor finder vi det nu nødvendigt at foretage ændringer i den gældende lovgivning så vi undgår at de danske forbrugere pludselig står med en uforholdsmæssig kæmperegning

statstilskud hvis der overføres midler fra en kommunes varmeforsyningsselskab til kommunen på den måde

strammes reglerne så kommunernes incitament til at udtage midler fra varmeforsyningsvirksomhederne

mindskes på samme tid øges kommunernes incitament til

forsyningssektorens område hvilket kun er positivt det er hverken

opkræve de voldsomt store beløb fra forbrugerne via varmepriserne eller at forbrugernes penge betalt via varmeregningen går til aktiviteter uden for forsyningsselskabet det forhindrer vi nu med lovforslag nummer l to hundrede og tretten hvorfor jeg gentager at venstre naturligvis bakker op om

ikke sikrer at privatejede fjernvarme selskaber

at venstres minister på energiområdet har været ude og ligesom sige at man ville lukke hullet og her har vi så et lovforslag som som lukker halvdelen af hullet det synes jeg egentlig er lidt skuffende hvis det er sådan at man skal tage den bemærkning om de fair priser til efterretning og sige jamen det er vigtigt så

fået et lovforslag som som giver den halve løsning kan ordføreren ikke se

kæmpe udfordringer i den fælles forsyning der er brug for nogle store investeringer med den billigst

overhovedet ikke brug for at kapital trækkes ud af forsyningssektoren derfor støtter enhedslisten at vi får lukket for at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne når der ligger ansøgninger fra syv og halvtreds selskaber om at få lov til at trække tre

milliard kroner ud af fjernvarmesektoren er det en stor og alvorlig sag men loven løser kun

i bestræbelserne på at luske dele af regeringens forsyningsstrategi igennem folketinget og det er en mangel at lovforslaget ikke hindrer at private selskaber forhindres i at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne vores fjernvarme skal omstilles til bæredygtig varme hvor geotermi solfangere og store varmepumper drevet af vindmøllestrøm sikrer den klimavenlige varme vores drikkevand skal beskyttes mod pesticider og monsterregn

og klimasikring af vores vandforsyning spildevandsanlæg skal ombygges så der produceres energi af vores toiletspildevand fosfor skal trækkes ud som ren gødning og mikroplastproblemet skal løses der er kort sagt en masse udfordringer som skal løses vi har også vores affald som skal

sorteres og genbruges og den del der afbrændes skal fortsat være en del af den lokale fjernvarme investeringsbehovet er stort og det skal ikke bremses af dyre lån eller af nye love som det lovforslag

det her lovforslag har for andre sektorer nogle selskaber er multiforsyningsselskaber hvor pengestrømme kan trækkes ud og bruges til investeringer på andre forsyningsområder

set en affaldsforbrænding som nogle steder både producerer el og varme og derfor bliver det her lidt komplekst i høringsnotatet står der på side to at der arbejdes på et andet lovforslag

ministeren i hvor høj grad der kommer følgelovgivning som som følge af den lov vi behandler her i dag det kunne være rart at vide

halvdelen af det hul som ministeren har sagt der skulle lukkes

er relevant i udvalgsbehandlingen jeg kan se på tidsplanen at der er pres på og

hastes igennem vi har nogle

bør man overveje hvordan vi kan sikre at

en rimelig behandling på et oplyst grundlag og at

der er bliver behandlet seriøst og at vi får fundet ud af i hvilket omfang der skal justeres

et enkelt advarselsflag men først

liberal alliance selvfølgelig støtter lovforslaget derudover vil jeg ikke komme nærmere ind på det jeg

at lovforslaget er blevet gengivet rigtig fint af tidligere ordførere fra talerstolen jeg mener dog at det er yderst uheldigt at vi på energiområdet den ene gang efter den anden er nødsaget til at foretage

for at lappe huller i lovgivningen først og fremmest på baggrund af energiaftalen fra to tusind og tolv men også som i det her tilfælde lovgivning der har eksisteret i årtier

været medlem af folketinget i snart to år og energiordfører energiordfører i snart en år

må sige at jeg er noget overrasket over at man både politisk og i embedsværket har skubbet den her sten foran sig i hvert fald siden primo to tusind og

uden at der er gjort noget som helst ved det i øvrigt nu ser det så heldigvis ud til at der er bred enighed om endelig at få lukket hullet men så er det jeg godt vil hejse et lille advarselsflag og advare imod at det lukkes med vandtætte skotter så det fremadrettet kommer til at forhindre en fuldstændig udløsning af det effektiviseringspotentiale der generelt er

men vi er også bekymret for om det egentlig bliver lukket på den rigtige måde

om det bliver gjort på den bedste måde så vi er umiddelbart positivt indstillet men men er meget spændte på hvad udvalgsarbejdet og spørgsmål og svar kan give os af

er en del af en række tiltag som regeringen har igangsat for at gøre op med de eksisterende forrentningsregler i fjernvarmesektoren de nuværende regler om forrentning af indskudskapital er som den seneste tids medieomtale også har illustreret indrettet på en uhensigtsmæssig måde der ikke er til gavn for fjernvarmeforbrugerne derfor har regeringen taget initiativ til at ændre på disse regler

også indførelsen af to løsningsmodeller i forhold til forrentning disse tre initiativer er regeringens samlede her og nu løsning i forhold til udfordringerne vedrørende forrentning af indskudskapital i fjernvarmesektoren inden påske indledte vi drøftelserne om mulige løsninger i forhold til forrentning af indskudskapital i sektoren lovforslaget er udarbejdet på baggrund af disse drøftelser

lyttet mig til at der er bred opbakning til at ændre modregningsreglerne for kommuner der udlodder midler fra forrentning af indskudskapital i fjernvarmesektoren jeg håber derfor i vil tage godt imod dette lovforslag lovforslaget skal understøtte at midlerne fra forrentning af indskudskapitalen bliver i forsyningssektoren frem for at blive ført ud af de kommunalt ejede selskaber og over i kommunerne lovforslaget indebærer at satsen for modregning ændres til hundrede procent modregning i den enkelte kommunes bloktilskud denne modregning sker hvis kommunerne foretager overførsler fra kommunernes varmeforsyningsvirksomheder til kommunerne såfremt

eller vederlag stammer stammer fra forrentning af indskudskapitalen lovforslaget skal begrænse kommunernes incitament til at udtage forrentningsmidler fra kommunalt ejede varmeforsyningsvirksomheder derudover indføres en regel om at såfremt midlerne fra forrentning af indskudskapital anvendes til aktiviteter inden for forsyningsområdet vil forrentningsbeløbet være fritaget for modregning denne regel skal bidrage til at øge kommunernes incitament til at anvende midler fra forrentning på aktiviteter inden for forsyningssektoren

at undlade at opkræve forrentning fra forbrugerne det undersøges fortsat hvilke muligheder der er for at afgrænse hvad forrentningspengene kan bruges til og hvordan reglerne kan indrettes så vi begrænser mulighederne for at der ad omveje kan trækkes forrentning af indskudskapital ud til en lavere modregningsprocent det skal selvsagt være både praktisk juridisk og økonomisk muligt og hensigtsmæssigt jeg kan på den baggrund ikke udelukke at vi som processen skrider frem bliver nødt til at stille et ændringsforslag der håndterer dette lovforslaget har virkning fra fremsættelsen altså den tredje maj og dermed har de nye modregningsregler i praksis virkning allerede når lovforslaget vedtages

den forbindelse gerne takke udvalget for at vise velvilje

på lang sigt derfor ønsker regeringen at få en langsigtet løsning på plads regeringen har fremlagt en konkret model for hvordan den langsigtede regulering skal se ud så vi på den lange bane sikrer en effektivisering af sektoren til fordel for forbrugerne det er nu op til de øvrige partier om de vil være med til at fremtidssikre reguleringen af fjernvarmesektoren det håber jeg er tilfældet og derfor drøfter jeg i øjeblikket en langsigtet model med en række af folketingets energiordførere

rigtig glad for lovforslaget fordi det netop er et ud af flere initiativer der fremadrettet skal sikre forbrugerne imod urimelig forrentning af indskudskapital jeg vil afslutningsvis igen takke for den interesse tinget har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til den fortsatte konstruktive drøftelse om lovforslagets enkelte elementer i udvalget

to kommende lovforslag eller om det bare er nogle bekendtgørelser som skal i høring hvor sektoren har mulighed for at komme med med input og indvendinger til det jeg synes det virker lidt uklart jeg kan godt se at det

inden udvalgsbehandlingen kunne få noget

omkring de her modeller som der lægges op til skal følge af den her lovgivning det synes jeg ville være passende så er der

de kommunale selskaber som den her lov vil

forrentet indskudskapital der anvendes i selskabet og det vil sige til aktiviteter der vedrører fjernvarmeområdet det synes vi er en fornuftig måde

håndtere det på og den anden bekendtgørelse handler om at de selskaber der har fået mulighed for

de fordeler regningen til forbrugerne ud over en længere periode således at forbrugerne ikke får en kæmpe regning

kunne hives penge ud af sektoren nu har vi så

en meget stor konkret sag her som sådan

set viser at der politisk set er et meget stort flertal som ikke ønsker at tage penge ud af sektoren

er glædeligt så svarede ministeren ikke på hvorfor det ikke er lykkedes

som vedrører de private selskaber som jo fortsat kan tage penge ud

jeg også vi skylder at kommunikere ærligt

at pengene ikke forsvinder men jeg er enig med herre søren egge rasmussen i at der er nogle steder hvor man hverken dæmmer op for regningerne

om det her med at pengene kanaliseres rundt i forskellige sektorer for det jeg hører ministeren sige

kommer til at gå til fjernvarme og at man på den måde sikrer at de ikke forsvinder til alt muligt andet

omvendt er det også vigtigt for os at sikre at der er effektivitet og mulighed for at danne forsyningsselskaber og så videre

men det afgørende for os og det der er udgangspunktet for os både i det her lovforslag

i drøftelsen af hvordan den fremadrettede regulering skal være

er at sikre så lave varmepriser som overhovedet

lukke et hul som er opstået på baggrund af for høj en forrentning

det at man ikke kan gribe ind over for

at så laver vi da en løsning fremadrettet som betyder at forrentningen ikke bliver for høj og at man i øvrigt ikke kan trække penge

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen